skal sikre at danske virksomheder får

udenlandsk arbejdskraft herunder højt kvalificeret arbejdskraft fra lande

uden for udmøntet i lovforslaget består af en lang række konkrete

bedre på til den internationale konkurrence de udsættes for

og det er den reform vi nu

som er en del af aftalen kommer

virksomheder får mulighed for lettere og hurtigere

forskere området

med aftalen sikrer vi samtidig bedre

udlændinge som har studeret i danmark og som er værdifulde for

at uanset hvordan vi vender og drejer tallene

særligt højtuddannet kvalificeret udenlandsk arbejdskraft hvis vi altså skal opretholde vores nuværende velfærdssamfund

en simpel demografisk øvelse at nå til det resultat

vigtigt at få udenlandske studerende til at søge beskæftigelse i danmark og dermed fastholde og udbygge beskæftigelsen beskæftigelsen greencardordningen bliver i lovforslaget også revideret i venstre ønsker vi en fuldstændig afskaffelse af greencardordningen en ordning som desværre står for import af lavtuddannet arbejdskraft tre og fyrre procent af dem der benytter sig af ordningen arbejder ufaglært otte og tyve procent er ledige og fyrre procent tjener under tohundredetusind

det var slet ikke meningen da vi indførte greencardordningen

vi gerne set en fuldstændig afskaffelse

med aftalen blevet kraftigt revideret

stillet højere krav til uddannelsesniveau og ordningen vil blive tilpasset efterspørgslen på arbejdsmarkedet ligesom

familie først kommer til danmark når greencardhaveren har været

i venstre har vi i vores politiske oplæg til ny udlændingepolitik danmark for dem der kan og vil fremlagt vores plan for ansvarlig arbejdskraftindvandring

dem som er uproblematiske at integrere og som kan og vil komme til danmark for at bidrage i venstre ønsker vi en styret indvandring arbejde og studie skal være den primære indgang til det danske samfund det er vigtigt at indvandrere kan bidrage til samfundet og derfor har vi i vores udlændingeudspil også lagt vægt på

har tilbagerullet en lang række af de lempelser som regeringen har gennemført på udlændingeområdet og som har gjort danmark mere attraktivt at komme til som

vi agter på en række områder

hvis man kigger i høringssvarene til lovforslaget der udtrykkes bekymring om fasttrackordningen og den smileyordning som

det er et par ting som venstre tager meget alvorligt særlig når en stor

dansk arbejdsgiverforening mener at der skal findes et andet kriterie for

i i udvalgsbehandlingen for at se om vi kan finde en bedre løsning der er lagt op til

der er indgået som skal sikre at danmark får den nødvendige udenlandske arbejdskraft

regeringen for det forhandlingsforløb der var før sommeren hvor vi nåede til enighed fordi alle bøjede sig mod hinanden

fornuftigt på det her område at vi har noget lovgivning for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft hvor i hvert fald hovedelementerne er nogle der er bred opbakning til i folketinget så

imødegår de udfordringer som mange virksomheder møder når de forsøger at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft og at vi dermed i fællesskab kan være med til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne og mere vækst i

afklaret i den efterfølgende udvalgsbehandling jeg har også lovet vores kammerater i det konservative folkeparti

i salen i dag at sige at det konservative folkeparti deler den linje venstre har og også agter at støtte

vil invitere arbejdskraft hertil som får et job her i danmark og tjener tohundrede og femtentusind kroner om året det betyder jo at det er i hundrede procent konkurrence med masser af ufaglærte og faglærte job ja jeg vil sige næsten alle ufaglærte jobs det er en ladeport

og derfor vil jeg spørge om ordføreren mener at det er rimeligt at åbne den her ladeport for social dumping

jeg tror at en dansk arbejdsgiver ikke vil vælge at ansætte en amerikaner hvis man kan få

en dansker der taler dansk det skal man ved de fleste job i danmark og jeg vil sige

der mange socialdemokrater der har misforstået måske fordi de

vores udlændingeudspil danmark for dem der kan og vil det er jo ikke sådan at man bare åbner ladeporten

som skal kunne benytte sig af det her så derfor tror jeg faktisk man vil kunne se ud af statistikken

der er fundet der har vi altså i venstre nogle bud på nogle andre ting også fordi vi ønsker at vores udlændingelovgivning skal hænge sammen sådan

dem der i mindre grad bidrager til det danske samfund det er for eksempel asylansøgere og

canada og også sydkorea som vi kan bruge på det danske arbejdsmarked uden at det går ud over

et job fordi de er bedre kvalificerede end danskerne til det og vi må jo sørge for

hvis de skal skabe vækst og hvis vi skal undgå at de flytter til udlandet vi lever i en global verden det er gået op

at importere højtuddannet udenlandsk arbejdskraft

er et stående ønske hos alle arbejdsgivere til enhver tid om at have så meget arbejdskraft som muligt at vælge imellem er det derfor

bekendt med at der er en meget høj arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere her

en aftale

vi har i venstre ikke noget imod at det er nogle ideer der er kommet fra virksomheder

set på at en virksomhed ikke kun ledes af nogle onde kapitalister men

nogle mennesker som også har det ønske at drive virksomhed i danmark og skabe vækst og beskæftigelse det er

skal leve af og det bidrager den her aftale til

bliver særlige kompetencer og kvalifikationer kun styrket i de kommende år

sig af velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft for det er grundlæggende en gevinst for det danske samfund når højtkvalificerede udlændinge kommer til danmark og benytter deres ekspertise og arbejdskraft i danske virksomheder det skaber vækst og det skaber arbejdspladser men samtidig skal vi også have øje for hvordan vi gør det her

at virksomhederne har en god mulighed for at tiltrække kvalificeret international arbejdskraft

at højt kvalificerede udlændinge der kommer til danmark

det har aldrig været meningen at reglerne om international rekruttering skal føre til social dumping

at vi i dag behandler l en og tres der udmønter aftalen om reformen af international rekruttering som vi blev enige om inden sommer

og det er den rigtige vej at gå i samme ånd præciserede vi med den her aftale reglerne om

er her for at lære punktum det

til billig arbejdskraft der fortrænger danske arbejdere det sætter den her aftale og præcisering af reglerne også en stopper for

eksempelvis med den nye fasttrackordning fasttrackordningen betyder at virksomheder der er certificeret får mulighed for at ansætte højt

men det er kun certificerede virksomheder der kan benytte den her ordning og det synes jeg er helt afgørende for det at vi certificerer virksomhederne gør at vi kan være sikre på

bliver overholdt for eksempel skal de have mindst tyve fuldtidsansatte

og helt centralt skal de være omfattet af en kollektiv overenskomst og der må ikke være arbejdskonflikt når man ansætter udenlandsk arbejdskraft

sætter to streger under at rekrutteringen af international arbejdskraft flugter med danske løn og arbejdsvilkår

helt centralt for socialdemokraterne samme balance gør sig gældende i forhold til greencardordningen

den nuværende greencardordning målrettet og det er der brug for vi strammer simpelt

ikke ender med at komme til danmark i den tro at han skal have et job der

det har vi desværre set lidt for mange eksempler på og det gavner ingen på det danske

og ved at udskyde retten til at medbringe familie indtil personen har været i arbejde

med det nemmere for de virksomheder der enkelt ønsker dygtige udenlandske medarbejdere og følger reglerne men samtidig

vi styrker kontrollen

for vi vil ikke acceptere

har en central og vigtig betydning for virksomhedernes fortsatte mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft det sikrer vækst og det sikrer arbejdspladser samtidig

vil lovforslaget betyde at vi styrker kampen imod social dumping

en række andre aftaler blandt andet den nyeste finanslov som vi har lavet med sf og enhedslisten det er en samlet indsats

sikrer at vi får bedre mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft som vi har brug for og med den anden hånd styrker at dem der kommer hertil rent

ender der hvor de er kvalificeret til at være

på bunden af vores arbejdsmarked i meget hård konkurrence med danske arbejdsløse

at arbejde i danmark udføres på løn og arbejdsvilkår der svarer til hvad vi er vant til

ordentlige løn og arbejdsvilkår og sådan skal det

og en tredjedel af dem som er arbejdsløse også

det er i hvert fald nogle kendsgerninger vi har på det her område og så vil jeg bare spørge ordføreren er det så særlig fornuftigt i sådan

lave nogle yderligere lempelser for virksomhedernes muligheder for

at importere højtuddannet

vores unge i den rigtige retning eller uddanner vi dem til arbejdsløshed

for de unge så de kan få fodfæste

stadig væk imødekommer at der er nogle virksomheder der har brug for en særlig professor fra seoul

medarbejder fra sydamerika der kan være mange behov som ikke nødvendigvis lige passer med den nyuddannede

bekræfte at det her lovforslag er skruet sådan sammen at der ikke er noget krav til virksomheder eller for den sags skyld universiteter der grad vil have udenlandske studerende ind

at man kan hente udenlandsk arbejdskraft hertil hvis man selv synes man har behov og hvis man ikke kan finde

højtuddannet international arbejdskraft i den her aftale i det

sværere ved det så den målretning synes jeg egentlig er ganske fornuftig og

flere gode argumenter for med lovforslaget

rekrutteringen af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft blandt andet bliver styrket ved at der kommer en såkaldt fasttrackordning

kan få nogle medarbejdere ind på de eksisterende ordninger lidt hurtigere

end alle andre og dermed kan medarbejderne så hurtigere gå i gang med at

med forhandlingerne at kontrollen af det her område er i orden

det som folk giver sig ud for at være også er det som de rent faktisk er og at man er god til at kontrollere dokumenterne og så videre

også nogle mere fleksible regler for forskere

vi har ladet os fortælle i dansk folkeparti af kloge mennesker at

fuld tid et enkelt sted på et enkelt universitet nogle af dem ikke alle sammen

arbejder på flere forskellige universiteter i flere forskellige lande og derfor var der behov for

hvis danmark vil tiltrække nogle af de her dygtige forskere og også fastholde nogle af dem

skal have mulighed for at arbejde lidt kortere tid på et dansk universitet

universiteter i udlandet det kommer også med det her lovforslag

at begrænse internationale studerendes adgang til dagpenge det er noget som vi er glade for

også har arbejdet for

der er nogen grund til uanset om man har en fin uddannelse

om man har brugt noget tid på tage en uddannelse i danmark hvis man har taget

skal man ud at arbejde i stedet for at være på dagpenge så

om at styrke og effektivisere kontrolindsatsen på en række områder der øremærkes blandt andet flere ressourcer til at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering kan deltage med politiet

i kontroller så indsatsen kan øges

er på myndighedsområdet herunder også være med til at bekæmpe social dumping

for at sikre at betingelserne for opholdstilladelse

kan blive bedre til at kontrollere at dokumenterne er i orden for vi har desværre set eksempler på at der kommer nogle som siger at de er højtuddannede udlændinge og

på det her område og derfor er det vigtigt at kontrollen på det her område

den bliver opjusteret med det her

har været afgørende for at dansk folkeparti er med i den her aftale

man strammer op på greencardordningen vi så helst

greencardordningen helt blev afskaffet men der kommer

det her lovforslag der forventes et fald i antallet der kommer ind på greencardordningen det vil sige at der vil komme nogle færre højtuddannede udlændinge til danmark men det gør heller ikke noget

set komme færre fremadrettet og vi har jo set nogle eksempler på selv om dansk industri og andre påstår at de mangler en masse højtuddannede udlændinge

det er rigtig godt at der kommer en opstramning af den ordning men som sagt ville

afskaffe den og så må den arbejdskraft

herop på andre ordninger efter vores opfattelse

skal de have et arbejde det burde egentlig sige sig selv men nu gennemfører man i hvert fald at hvis du ønsker at hente din familie

at arbejde og det øger jo også muligheden for at du er i stand til at forsørge din familie så der er nogle

også nogle ting i lovforslaget og i aftalen som vi ikke bryder os specielt meget om

så vi helst at den blev afskaffet men vi er altså kommet et stykke ad vejen

og de har begge to sagt at de gerne vil have afskaffet greencardordningen hvis man dykker ned i

hun har den samme holdning så er det bare man undrer sig

har de to partier sat nogle uhyggelige fingeraftryk

så kunne de måske i det her tilfælde have sat et godt fingeraftryk nemlig

ikke fået den støtte fra venstre som

endnu bedre til at komme ud på de fjerne internationale markeder og netop derfor er det så vigtigt at vi er åbne for impulser udefra

medarbejdere fra andre lande og andre kulturer

ikke alene deres faglighed men også en indsigt i andre måder at se verden på og andre måder at løse opgaver på og de giver dermed inspiration til danske kollegaer både når det gælder arbejdsmetoder og markedsføring af produkterne på eksportmarkederne ved at gøre det lettere for virksomhederne at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og lettere at fastholde den styrker vi virksomhederne i den internationale konkurrence

for flere af de eksisterende ordninger fungerer simpelt hen ikke godt nok det gælder for eksempel greencardordningen meningen er jo ikke at højt kvalificerede udlændinge skal komme til danmark for at arbejde som ufaglærte det er hverken optimalt for dem selv eller for de danske virksomheder der bliver strammet op på dokumentation og kravene om forlængelse bliver skærpet har man familien med skal man også

også forskerordningen bliver forbedret markant så vi undgår firkantede regler om krav om fuldtidsbeskæftigelse der bliver større fleksibilitet for ændring i stillingsbeskrivelser

studerende og phd ansatte i det hele taget særligt interessant synes jeg det er at internationale studerende efter endt kandidat eller phd grad kan søge om et etableringskort og således i to år få mulighed for at arbejde

arbejde på deltid uden at skulle søge om en ny opholdstilladelse

at de er selvforsørgende det er en ny og spændende ordning som samtidig også er en appel til danske arbejdsgivere om at tage chancen og prøve at ansætte

mulighed for at blive certificeret til at kunne ansætte international arbejdskraft uden at vente på en lang sagsbehandling af arbejds og opholdstilladelse

været efterspurgt og det skal selvfølgelig virke så alle mener at det er efter hensigten

tiltrækning af udenlandsk iværksættere er en ny forsøgsordning

som jeg har store forventninger til og selv om det er en ordning der er begrænset til at omfatte halvtreds personer om året så tror jeg det bliver spændende at se hvad internationale iværksættere kan

har altså en god balance mellem

sørge for at det sker på danske løn og arbejdsforhold og at vi undgår social dumping der kommer mere kontrol og strammere regler i nogle sammenhænge men også lettelser som gør det nemmere for virksomhederne at få fat i de højt kvalificerede medarbejdere som er så vigtige for den

sf har derfor arbejdet for at greencardordningen skulle afskaffes og apropos den debat der var her i salen for lidt siden

kan jeg sige at det har vi sagt særdeles tydeligt i forhandlingerne

at pakistanske og indiske akademikere lokkes hertil og tror at det er meget nemt at få et akademisk arbejde

menneskelige tragedier

til at bruge deres uddannelse men kører taxa gør rent eller ekspederer i en kiosk

fordi disse mennesker er i en utrolig klemme de kæmper for at overleve og derfor kan arbejdsgiverne udnytte dem sagen er jo også den at vi i forvejen har mange tusinde arbejdsløse ja titusinder af arbejdsløse i danmark som er ufaglærte og som sagtens kan tage arbejde som taxachauffør som rengøringsassistent

med at have sort arbejde eller at komme ud i kriminalitet for at overleve alt i alt

en rigtig dårlig ordning i en arbejdsløshedstid

det lykkedes os desværre ikke i forhandlingerne at få ordningen afskaffet men vi kom et godt stykke ad vejen og det forventes at antallet

vil dale til omkring det halve af det hidtige

der bliver lagt en lang række begrænsninger ind for eksempel

områder hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i danmark perioden med greencard skæres ned fra tre år til to år og man kan kun få en forlængelse hvis man tjener mindst trehundrede og femtentusind kroner i det andet år det vil også medvirke til

formindske antallet en anden ordning som har været groft misbrugt er landmændenes praktikantordning hvorunder især ukrainere har

underbetaling på omkring titusind kroner per måned før skat hvis der bliver betalt skat

afsluttet deres uddannelse for mange år siden og den uddannelse som de har taget har i mange tilfælde intet som helst haft med landbrug at gøre ja man må jo knibe sig i armen og sige det er mageløst at det kan foregå i det danske samfund men de danske landmænd har haft en stor interesse i at skaffe sig en billig arbejdskraft til en grov underbetaling og det

så sluppet godt af sted med desværre

der kun bliver givet opholds og arbejdstilladelse hvis der er tale om et led i en uddannelse og kontrollen af det vil blive forstærket praktikantperioden bliver sat ned

til kun en år og aldersgrænsen sænkes fra fem og tredive år til tredive år alt i alt

er det begrænsninger som blandt andet fagforbundet 3f vurderer peger i den rigtige retning og i sf ser vi på det på samme måde

en anden afdeling af den her omfattende lovgivning vi behandler i dag sf mener at det er udmærket og vil gavne danske firmaer og skabelsen af job at virksomheder som for eksempel

og vestas fremover hurtigere kan få deres nøglemedarbejdere og højtuddannede specialister fra deres udenlandske afdelinger til danmark for at arbejde i en periode efter nærmere regler

kan virksomhederne blive certificeret så de undgår den normalt tredive dage lange sagsbehandlingstid og kan få medarbejderen hertil fra dag et den såkaldte fasttrackordning

tale om personer der har fået et job her inden de rejser ind i danmark og indtægtskravet er på mindst trehundrede og femoghalvfjerdstusind kroner

for udenlandske arbejdstagere

at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering får nogle forøgede rettigheder det er også godt at det bliver slået fast at der ikke kan udstedes arbejds og opholdstilladelse til konfliktramte stillinger og det gælder både hovedkonflikter og

overenskomstmæssige sympatikonflikter vi synes også det er udmærket at der bliver

bedre ordning for at forskere og studerende kan komme hertil vi tror at det på længere sigt vil gavne det danske samfunds kreativitet og hele udvikling

der bliver forøgede muligheder på det område

ordføreren det er en god idé at man afskaffer retten til dimittenddagpenge

har sf fremlagt det her krav særdeles tydeligt og jeg sige umisforståeligt

store koncerner der kan få højtspecialiserede medarbejdere hertil

tror jeg at vi lever i en så globaliseret verden at det også for firmaer i danmark som har udenlandske afdelinger at

der er medarbejdere derfra som kan komme hertil og arbejde ligesom der er danske medarbejdere der kan komme ud i de udenlandske afdelinger jeg har for eksempel en nabo som i en periode har arbejdet i indien for den multinationale koncern som han er ansat i

jeg vil også gerne understrege apropos vores diskussion før at når vi siger ja til at virksomhederne kan få visse former for arbejdskraft hertil på en nem måde

det netop højtspecialiseret højtlønnet arbejdskraft hvorimod vi er totalt imod det som venstre og konservative foreslår nu fremover at man også skal kunne få ufaglært og

ansættelsesvilkår efter danske forhold også for den gruppe

sfs ordfører ved hvad cirkalønnen er for

en fodermester på fodermesterordningen

aftale nu er at der bliver strammet op og der bliver en forøget kontrol af at forholdene er i orden og praktikantperioden bliver også

hvis der skulle smutte en udnyttelse igennem

jeg ikke håber så bliver det også en kortere tid så på den måde er der jo sket fremskridt i det kan man i hvert fald sige jeg mener at det er usmageligt at

der er danske landmænd som spekulerer i den her arbejdskraft og jeg mener også at hvis man har

det så rigeligt dækkes af de østeuropæiske eu lande hvor der jo er fri bevægelighed for arbejdskraften det giver os en række problemer men her kunne man da så i det mindste fra

side bruge nogle lønmodtagere fra de østeuropæiske eu lande

kan fortælle herre eigil andersen at en fodermester

gør det ikke indtryk på herre eigil andersen at der reelt ikke

interesseret i at tage de her job så derfor er vi nødt til

satse på at invitere arbejdskraft hertil fra ukraine og argentina og sydkorea er en helt

er afskaffelse af koncernordningen og der er stramninger over for anvendelsen af praktikanter det er også positivt at der ikke kan gives arbejds og opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse i en virksomhed der er ramt af en overenskomstmæssig konflikt disse forbedringer skal selvfølgelig anerkendes men samtidig indføres der nye lempelser der trækker den anden vej

der ikke stilles nogle betingelser i forhold til arbejdets omfang eller art begge ordninger vil derfor trods de begrænsninger der er lagt ind i dem være nye smuthuller for at højtuddannet arbejdskraft kommer her til landet men havner i jobs der ikke svarer til deres uddannelsesniveau der er jo også tale om som radikale ordfører gjorde opmærksom på lempelser i forhold til kravet om at der skal være tale om fuldtidsbeskæftigelse tager vi opstramningerne i greencardordningen så er de heller ikke tilstrækkeligt til at sikre mod misbrug der er stadig mulighed for at de højtuddannede udlændinge kan arbejde i op til to år som ufaglærte beløbsgrænsen er som påpeget af lo alt for lavt sat nemlig trehundrede og femtentusind

alt inklusive det er heller ikke tilfredsstillende at man som betingelse for at kunne fortsætte i ordningen blot skal kunne dokumentere en indkomst på halvtredstusind kroner i det første år efter udstedelsen af greencard men det helt grundlæggende problem ved alle disse ordninger er at der ikke stilles nogle krav til dokumentation fra arbejdsgivernes side om at der reelt er behov for at importere arbejdskraften og så vil jeg sige at det da er underordnet om vi i det her tilfælde taler om højtuddannet arbejdskraft eller lavtuddannet arbejdskraft social dumping er vel uanset i hvilket

noget vi skal modarbejde så er det fuldstændig uacceptabelt at lovforslaget lægger op til at man vil fratage nyuddannede retten til dagpenge på dimittendsats

som bør gælde for alle udenlandske arbejderes adgang til det danske arbejdsmarked højtuddannede eller lavtuddannede nemlig princippet om at de skal være velkomne men det skal ske på lige vilkår samme pligter samme rettigheder men her vil man altså stille udenlandske medlemmer af en a kasse ringere end danske for det andet er formålet med denne ændring meget foruroligende der lægges jo ikke skjul på at grunden til at de ikke må få dimittenddagpenge er at de skal se at få sig et job

det skal de vel uanset om de får dagpenge eller ej det er jo hele dagpengesystemet så hvad er det for et argument

stilles krav til jobbets art er sådan en foranstaltning man foreslår her jo en klar opfordring til at tage et hvilket som helst job og deltage i konkurrencen om job som slet ikke svarer til

uddannelsesniveau for det tredje

til alle andre dimittender måske er det her i virkeligheden en prøveballon der sendes op for at se hvor meget modstand fagbevægelsen og partierne i folketinget gør mod denne klare forringelse denne stramning ville i sig selv være tilstrækkelig for enhedslisten til ikke at kunne stemme for lovforslaget men herudover må man jo sige at der mangler nogle helt grundlæggende forudsætninger for at vi kan stemme for sådant lovforslag hvis man vil indføre forskellige lempelser for yderligere import af arbejdskraft og studerende så kræver det jo noget dokumentation nemlig dokumentation for at der rent faktisk er behov for en sådan import og det krav mangler fuldstændig i det her

import af arbejdskraft ikke fører til social dumping

der skal foreligge et skriftligt tilbud om en ansættelseskontrakt hvor det klart fremgår at ansættelsen sker på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår det følger lovforslaget et stykke af vejen på papiret men det skal være sådan at en sådan ansættelseskontrakt er godkendt af den relevante fagforening som har forhandlingsretten for det pågældende område og så skal der

en skriftlig accept fra de lokale arbejdsmarkedsparter som bekræfter at der rent faktisk er behov for at importere den pågældende arbejdskraft med sådan

vil vi kunne importere arbejdskraft uden at det medfører social dumping men det mangler fuldstændig

at arbejdsmarkedets parter har en høringsret netop for at sikre at der ikke er tale om ledighed på det på det område hvor man vil importere arbejdskraft så det er såmænd ikke så indviklet der skal man bare spørge dem der har forstand på det

har ringere rettigheder end andre medlemmer af den samme a kasse det strider fuldstændig mod enhedslistens holdninger om

så ikke er blevet til noget det kan vi så ikke få et indkig i det er

forhandlingsbordet men man kan jo begynde at lægge mærke til hvem der så ikke har givet udtryk for at det var vigtigt for dem at få afskaffet greencardordningen men som jeg sagde

de forskellige ordninger vi synes ikke de er tilstrækkelige

til at man kan se vælgerne og de pågældende faggrupper i øjnene og sige

forhindret social dumping der skal man gøre de foranstaltninger som enhedslisten

nøjagtig det samme problem som vi har med greencardordningen

af aftalen om en reform af international rekruttering som blev indgået tidligere på året liberal alliance er ikke i tvivl om at kvalificeret arbejdskraft fra udlandet udgør en vigtig kilde til fremtidens vækst og velstand når virksomheder nemt kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft øges virksomhedernes produktivitet og det er til gavn for de danske virksomheder de danske lønmodtagere og det danske velfærdssamfund lovforslaget

at danmark i højere grad er i stand til at rekruttere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft overordnet set indeholder forslaget mange positive elementer idet man skaber klare forbedringer og forenklinger af eksisterende lovgivning dermed er lovforslaget med til at sikre at danmark har fornuftige rammevilkår som bidrager til at danske virksomheder kan tiltrække dygtige medarbejdere fra udlandet uden at blive mødt med alt for meget bureaukrati helt konkret er lovforslagets nye fasttrackordning de administrative lettelser og bevarelsen af greencardordningen der var det igen gode tiltag som forbedrer

danske virksomheder og udenlandske arbejdstagere og som lever op til principperne bag aftalen om en reform af international rekruttering skulle liberal alliance helt selv have bestemt ville det selvfølgelig have været lidt anderledes fordi vores udgangspunkt er at enhver der har en arbejdskontrakt med en dansk virksomhed skal have mulighed for at arbejde i

kriminalitet eller andet så må

rejse hjem igen men vi synes sådan set at virksomhederne skulle have langt større adgang til udenlandsk arbejdskraft end man har i dag og end man har efter den her aftale men vi

aftalen og vi er glade for at man med udgangspunkt i den nuværende lovgivning bevarer

trehundrede og femtentusind kroner om året og det er så alle lande de har med skal det forstås sådan for så vidt angår liberal alliance at liberal alliance vil sige at

hver person fra hele verden som kommer til danmark og får et job skal have lov til at have det

hen ikke vil stille noget indtægtskrav overhovedet man skal bare have et job når man ankommer

jeg synes det er usmageligt og det er til stor skade for

til gavn for det danske

til skade for danske lønmodtagere til skade for det danske velfærdssamfund

være med til at sikre at vi kan få den velstand der kan sørge for at vi også i fremtiden kan have ordentlige sygehuse ordentlige uddannelser det er det der ligger os på sinde i liberal

ordførerne har gjort ganske udmærket

sikrer at den rette person til det rette job

at virksomhederne kan blive ved med at vækste og ikke bliver forhindret af mangel på kvalificeret arbejdskraft og at det sker under de forhold som vi ønsker i danmark nemlig

som hegner nogle gode vigtige principper ind det giver mulighed for at virksomhederne stadig væk kan vækste og skabe nye job i danmark så jeg vil bare sige til folketinget at jeg synes vi har haft en god principiel debat her jeg vil medvirke til at lovbehandlingen kommer til at gå som glat og smertefrit igennem

tale om en ordning som henter udenlandsk arbejdskraft og det er godt nok højtuddannet udenlandsk arbejdskraft men arbejdskraft som vi har set en lang række eksempler på at virksomhederne ikke ansætter til trods for at de

set siger de mangler den hvad er egentlig hovedårsagen til at regeringen ikke vil gå hele vejen og afskaffe en ordning som flere repræsentanter for regeringen faktisk har kritiseret ret

optaget af at vi sikrer at danske arbejdspladser har mulighed for hele tiden

mulighed for endnu flere arbejdspladser der

ikke for mig nogen tvivl om at der kan være eksempler på at de har brug for en specialiseret arbejdskraft og det kan man så få via greencardordningen og den har vi så som herre martin henriksen jo også selv gav udtryk for hegnet

have en ordning som tiltrækker udlændinge til danmark uanset om de er højtuddannede eller ej som vi bevisligt ved ikke går ind og varetager de jobfunktioner som

rent faktisk er meningen med ordningen at de skal gå ind og varetage hvad er egentlig

teksterne igennem her er med til at sikre at danske virksomheder som har brug for noget specialuddannet arbejdskraft

ikke bliver en situation hvor virksomhederne ikke kan fortsætte med at udvikle og vækste fordi man mangler kvalificeret arbejdskraft for jeg synes der er fundet

det er fordi det tema vi så skal diskutere

som man desværre ser enkelte steder i gadebilledet

lad mig bare indledningsvis slå fuldstændig fast

et udtryk for kvindeudtrykkelse det er et kvindeundertrykkende instrument og der er al mulig grund til at tage afstand fra

i regeringen og som regering har vi jo den helt grundlæggende holdning at vi ønsker et åbent og demokratisk samfund hvor vi har tillid til hinanden respekt for hinanden hvor der ikke er nogen der bliver udelukket fra fællesskabet og hvor der ikke er nogen sociale normer der på nogen som helst måde undertrykker tilbage i to tusind og ni var der en debat om at forbyde burka og

i det offentlige rum dengang var justitsministeriet mest tilbøjelig til at mene at et forbud mod burka og niqab ville indebære at nogle på grund af deres trosbekendelse blev berøvet adgangen til den fulde nydelse af det man kalder borgerlige og politiske rettigheder

fandt justitsministeriet at det gav anledning til væsentlig tvivl om et forbud forbud ville udgøre en berettiget undtagelse fra lighedsgrundsætningen i grundlovens § halvfjerds desuden fandt justitsministeriet dengang at det gav anledning til væsentlig tvivl om et forbud mod at bære burka i det offentlige rum ville opfylde bestemmelserne i den europæiske menneskerettighedskonvention om religionsfrihed og ytringsfrihed det beslutningsforslag som er

af dansk folkeparti i dag er på relevante punkter anderledes end det forslag der var fremme i to tusind og ni om at forbyde burka og niqab med beslutningsforslaget ønsker dansk folkeparti et forbud der gælder generelt

at der stilles et objektivt krav om at al form for maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum med undtagelse af særligt legitime tilfælde forbydes forslagsstillerne understreger endda at der ikke er tale om et forbud der specifikt retter sig mod visse former for religiøse beklædningsgenstande men at der derimod ønskes at generelt forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum det hensyn

andet der også er nyt siden to tusind og ni er at den europæiske menneskerettighedsdomstol i juli måned i år har afsagt en dom i en sag hvor domstolen ikke fandt at et fransk forbud mod tildækning af ansigtet i det offentlige rum udgjorde en krænkelse af konventionens bestemmelser om religionsfrihed og retten til privatliv

spørgsmål er herefter om det inden for rammerne af både den danske grundlov og den europæiske

eller tildække ansigtet i det offentlige rum jeg forholder mig

ikke her konkret til det forbud der foreslås med beslutningsforslaget men vil gerne

de juridiske vurderinger og dermed forholde mig til om man helt generelt vil kunne udforme et forbud i en eller anden form imod maskering og ansigtstildækkende beklædning efter justitsministeriets opfattelse er svaret på det spørgsmål ja

hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt for eksempel fordi ønsket med et forbud er

på grund af trosbekendelse rejser et forbud efter justitsministeriets opfattelse reel tvivl om foreneligheden med grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention

hvis man skal sige det meget direkte at tilbage står efter justitsministeriets vurdering alene den politiske diskussion og altså ikke en juridisk diskussion det synes

og det vil jeg gerne sige meget meget klart på ingen måde at der er kvinder der går tildækkede som man ser det med burka

ikke bare en beklædningsgenstand eller et klæde i mine øjne er det udtryk for en strukturel og systematisk undertrykkelse af det ene køn og det er båret ud fra et ideologisk ønske om

gemme kvinder væk og hindre kvinder i at have den fulde samfundsdeltagelse

heller ikke i mine øjne i afghanistan og pakistan hvor det er meget udbredt og da slet ikke i et åbent moderne demokratisk samfund som vores i to tusind og fjorten så når vi fra regeringens side i dag ikke kan bakke op om lovforslaget så

vil jeg gerne understrege fordi vi på nogen måde bifalder brugen af hverken

udtrykker et forkert menneskesyn og et forkert kvindesyn

i sin grundforudsætning og som jeg sagde det før mener jeg ikke det hører hjemme i danmark og jeg mener også grundlæggende at det hindrer et respektfuldt møde mellem mennesker

når vi så alligevel ender med ikke at støtte

vi ikke synes at et generelt beklædningsforbud er den rigtige løsning jeg synes det

problemets relativt lille omfang heldigvis

et alt for stort og voldsomt skridt at lave

et generelt forbud og en generel lovgivning det er derfor vi ikke kan støtte forslaget men der skal ikke herske nogen som helst tvivl om og det håber jeg ikke der gør efter min tale i dag at burka og niqab er udtryk for et kvindeundertrykkende syn

både justitsministeriets jurister

justitsministeren

det er et spørgsmål om den politiske vilje så jeg synes

justitsministeren og regeringen og alle andre partier herinde

sender et klokkeklart signal om at her går grænsen altså

beslutningsforslaget handler om og derfor bliver

at sige at hvis det var på det

jeg tror det er burkaspørgsmålet der driver dansk folkeparti og det synes jeg

at burkaer hører hjemme i noget samfund og da slet ikke

i det danske jeg mener ikke at der der legitimerer at man kontrollerer andre mennesker

set også niqabben er udtryk for men

et generelt forbud men det skal være med det det rigtige motiv så

for beklædning at man netop ikke skal gå på arbejde fordi man er kvinde

befolkningen så det er en forhindring i forhold til

integrationen det er kvindeundertrykkende det er udemokratisk i sin i sin natur og

men jeg vil nu fastholde at at et generelt forbud er et meget meget vidtrækkende

en problemstilling der selv om den givet har været voksende

har fundet en lille revolution sted når man ser på hvor mange piger med minoritetsbaggrund der klarer sig godt i vores uddannelsessystem som efterfølgende opnår en meget meget fin tilknytning til arbejdsmarkedet

er vi jo på vej i den rigtige retning jeg jeg tror også det er vigtigt at sige at at burkaen og niqabben er

noget der er ekstremt

heldigvis har at gøre med en meget meget lille andel af vores etniske minoriteter de de fleste der bor her i danmark vil

ifølge beslutningsforslaget finder dansk folkeparti det afgørende for den sociale samhørighed at maskering og

beklædning som for eksempel burka og niqab generelt forbydes i det offentlige rum

nu kan jeg forstå på ministeren at det ikke er i

men jeg kan så fortsætte at selv om det er i overensstemmelse med grundloven

ikke stemme for fordi vi mener at man selv må bestemme hvordan man skal gå klædt venstre ønsker ikke at lovgive om beklædning jeg er glad for at bo i et land hvor jeg kan tænke mene og tro det jeg vil

glad for at bo i et land hvor der ikke er nogen der fortæller mig hvad for noget tøj jeg skal

i et demokrati og i en retsstat er den personlige frihed helt afgørende herunder retten til selv at bestemme hvordan man går klædt jeg bryder mig ikke om burkaer

men i venstre er vi af den klare opfattelse at staten ikke skal bestemme hvordan voksne mennesker skal gå klædt

blot fordi vi ikke kan lide et beklædningsstykke er det ikke sådan at vi skrider ind og vil forbyde det det må være op til kvinderne selv at afgøre om de vil bære burka eller om de ikke vil

vigtigt at sætte kvinderne i stand til selvstændigt at træffe de beslutninger for venstre er det afgørende at italesætte over for kvinderne og deres omgivelser at det hører til i et åbent samfund i vores demokrati

at man kan se ansigtet at man kan se mimikken bag ordene

det er meget værdifuldt og derfor

at vi i venstre synes at burka og niqab er noget der repræsenterer et undertrykkende menneskesyn et undertrykkende kvindesyn det må der på ingen måde herske nogen tvivl om

opsummere at venstre ikke mener det er folketinget der skal bestemme hvordan man skal gå klædt når man vælger at gå uden for

så selv om vi i venstre

vigtigt at fremme den sociale samhørighed så vil vi ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal her til sidst hilse fra det konservative folkeparti og sige at de gør sig

fristende at gå ind og hive gamle citater frem fra venstrefolk og fra konservative og fra socialdemokraterne dengang hvor alle troede at et sådant forbud ville være i strid med grundloven

man egentlig rigtig gerne ville gennemføre det fordi det

var juridiske forhindringer

jeg vil bare opfordre til at man går tilbage til de

og holder fast i det synspunkt og så glæder sig over

nu kan vi politikere faktisk gøre hvad vi har lyst til uden at der skal komme nogle jurister og sige til os

er retten til selv at bestemme det kan ikke være rigtigt at det er

der skal bestemme hvordan kvinder går klædt men jeg vil gerne understrege at

set at ingen kvinder bærer burka ingen kvinder bærer niqab men det er ikke mig der skal tage det af dem

det synes jeg altså at at venstre skulle gøre og så det her argument med at der er frihed nu ved jeg godt at venstre er

ubegrænset frihed betyder jo så også

der er stærke der bruger den frihed til at undertrykke nogen som er knap så stærke

som ikke tør stå mod eller ikke kan stå imod fordi det har alvorlige konsekvenser for dem så er det jo at politikerne skal træde til og så kæmpe

at man indskrænker friheden for nogle af de lidt mere stærke fordi de bruger friheden til at undertrykke nogle andre og tage

og håbe på at de vælger at tage den af i stedet for gå hen og sige til dem at det er forbudt og

billede bar slør alle sammen og det som jeg egentlig vil bruge det her til at argumentere ud fra er at islamismen som bevægelse

har lavet en form for slør og niqab påbud som man bruger som symbol på hvad den her bevægelse repræsenterer og så er mit spørgsmål er det ikke rimeligt at staten går ind og siger at islamismen

tvinge piger eller kvinder til at bære

til at kunne sige fra i dag det er ulovligt at tvinge mennesker til at gå i burka så hvis kvinderne

niqab eller burka det signalerer for mig et syn der er meget udansk

det er ikke os politikere der skal blande os i det hvis en kvinde

må stater tage nogle midler i brug for at sikre den frihed der er mellem borgere

det er bare et maskeringsforbud og jeg synes

men det betyder ikke at vi ikke er klar over hvad

de signalerer vi vil gerne udfordre og det gør vi også hver evig eneste dag vi udfordrer jo de holdninger

flere der vælger at tage burka eller niqab på

vi vil faktisk ikke være med til at lovgive

at vi socialdemokrater ikke mener at burkaer hører hjemme i danmark det danske menneskesyn hylder ligestillingen mellem mand og kvinde i vores demokrati er det afgørende at mennesker kan mødes som ligeværdige hvorfor ingen skal skjule deres ansigt i mødet med andre mennesker burkaer er ikke forenelige med danske værdier

har vi en forventning om at man respekterer de danske værdier

tanker og normer der ligger bag

og det har det forslag her ikke og samtidig

forbud i folketinget vil ændre de forstokkede holdninger der ligger til grund for burkaer fordi man tager burkaen af forsvinder holdningerne ikke det

skal bekæmpes og det kræver andre virkemidler

men anerkendte så at man

kan det så i dag så der noget til hinder for at man gennemfører det dengang i to tusind og ni udtalte politisk ordfører herre henrik sass larsen som på s ledelsens vegne

derhjemme der kan man være nøgen eller gå i burka

på et forbud der gælder så snart man bevæger sig ud

trække sit beslutningsforslag og så kan regeringen få lov til at fremsætte sit eget lovforslag og så stemmer vi bare for regeringens forslag så mit spørgsmål er egentlig hvad er det der er sket siden

også et spørgsmål om hvem man kan se

den tildækning skaber altså

at man skal kunne se de mennesker i øjnene som man står over for

man ikke pakker sig ind at man ikke så at sige afskærmer sig for det er det som den her niqab blandt andet er

jeg vil egentlig sige at enhver form for maskering

ikke et tøjpoliti som dette forslag vil medføre i mine øjne

udansk at gennemføre et sådant forslag en burka eller

symbol på ligestillingsudfordringer

foretager undertrykkelsen man løser ikke nogen

på mange måder blot symbolpolitik vi ser fra dansk folkeparti

kvindeundertrykkelse men denne forbudstankegang løser ikke selve problemet

i selve beslutningsforslaget nemlig hvad legitime undtagelser er ifølge forslagsstillerne det har man sådan ret

at redegøre yderligere for i selve forslaget og min frygt kunne være

i stedet for bliver til stor gene for ganske almindelige danskere der af den ene eller anden helt legitime grund

være klædt ud som spøgelse til fastelavn

hovedbeklædning relateret til islam at der ikke er tale om et legitimt tilfælde

tilføje elefanthuer ved bankrøverier og

ønsker at pålægge regeringen

det er meget uklart og at vi risikerer at få en gentagelse af den knivlov som på mange måder var til mere skade

den ramte helt almindelige danskere der havde et legitimt formål med en kniv

med maskering i stedet for så for at summere op vi skal ikke have et tøjpoliti i danmark

synes vi rent faktisk ikke det er rimeligt at blande sig også selv om det jo er blevet tilkendegivet at det er muligt i forhold til menneskerettighederne og sidst

var svaret ja og det vi så kan høre ministeren sige nu er at det

en konkret vurdering det er bare fint

på et eller andet tidspunkt men kernen i hele den debat er efter vores opfattelse at i vores demokrati har vi altså rent faktisk nogle frihedsidealer der beskytter det enkelte menneske til at kunne træffe

egne valg herunder også hvordan man vil gå klædt offentligt vi er enige i at det kan være et problem

identificere en tildækket person vi har jo allerede et maskeringsforbud der kan bruges

et vist hensyn til den offentlige orden og sikkerhed og mulighed for at retsforfølge

der opstår vold så den del er dækket af vi har faktisk også tillid til at arbejdsgiverne kan fastlægge retningslinjer selv når det handler om job og når det handler om busselskaber og paskontroller har vi faktisk også tillid til at de rent faktisk kan håndtere det skulle det modsatte vise sig at være tilfældet hører vi naturligvis gerne om det og deltager gerne i en debat

vi står over for et stort og uomtvisteligt problem spørgsmålet er også om vi så står med så omfattende et problem at man skal lovgive sig fra det

en undersøgelse fra to tusind viste at der var to hundrede burkaklædte kvinder i danmark hvoraf halvdelen af dem oven i købet var konverterede etniske danskere altså mennesker der

de havde et særligt behov for at dokumentere at de virkelig havde ændret religiøs holdning så vi taler

altså ikke om noget stort problem

slå fast ligesom alle andre

at de skal gå med burka vi synes burka er udansk vi synes ikke

det er fornuftigt at bære men vi synes altså også

så er det at lave lovgivning på området jo altså langt væk fra det der kunne være acceptabelt hvis en kvinde i danmark vælger at iføre sig en burka eller

jo faktisk i forvejen store følger for hende hun får meget svært ved at finde arbejde og hun vil formodentlig

isoleret og måske oven i købet ekskluderet af det omkringliggende samfund

grundlæggende vigtigt i den her diskussion

mellem os alle så vi sikrer at der bliver taget afstand fra forstokkede religiøse holdninger og uacceptabelt kulturelt arvegods det er det der er vores opgave det er det vi skal holde fast på og det er jo egentlig det

være det bedste hvis man interesserer sig for at der skal være et bedre socialt klima

skriver at der og jeg citerer kan være visse særlige situationer hvor en heldækkende beklædning kan legitimeres forslaget vil altså føre til en masse bureaukrati hvor myndighederne skal forholde sig til afgrænsninger og undtagelser dette besvær er i den grad ikke umagen værd når man tager i betragtning hvor sjældent personer bevæger sig i det offentlige rum iført det forslagsstillerne kalder

i debatten om muslimske kvinders brug af burka og niqab har det været nævnt at disse beklædningsgenstande er udtryk for undertrykkelse af kvinder med beslutningsforslaget lægger dansk folkeparti op til at straffe disse undertrykte kvinder med bøde hvis de trodser forbudet forslaget vil altså ramme de kvinder der angiveligt i forvejen er ofre for undertrykkelse med økonomiske sanktioner det er en dårlig idé og enhedslisten kan blandt andet af den grund ikke støtte beslutningsforslaget

at det ikke er noget alvorligt de siger i højttalerne ude i gangen jeg tror stadig væk det handler om telefonsystemet

menneskerettighederne men vi nævnte også at det ikke var vores hovedbegrundelse for hvorfor vi var imod dansk folkepartis forslag

er allerede afklaret fra begyndelsen det er sådan

i liberal alliance bryder vi os i udgangspunktet ikke om det som burka og niqab

mange måder symboliserer nemlig en undertrykkelse af kvinder og

nogle kvinder i danmark der bliver tvunget til at bære sådanne beklædningsgenstande

vi er heller ikke i tvivl om at der er nogle kvinder i danmark der vælger det selv hvor svært vi end har ved at forstå det for os er det selvfølgelig grundlæggende som liberale at folk kan klæde sig som de har lyst både indendørs og udendørs

det er også sådan at vi selvfølgelig er imod

med tildækning af ansigtet derfor er vi utrolig glade for at vi har straffelovens § to hundrede og tres som handler om ulovlig tvang med en strafferamme

fire års fængsel

at hvis man virkelig er imod burka og niqab så

for det er som jeg sagde før fastslået i straffelovens § to hundrede og tres

så man kunne se på det med andre øjne det medgiver jeg det er sådan at liberal alliance

for forskellige politiske ungdomsorganisationer

trediverne fordi man havde problemer med uniformerede politiske ungdomskorps der gik rundt i gaderne og generede andre så selvfølgelig kan der

i dag hvis man endelig skulle gå ind i

herre martin henriksen efter mig kommer herop om vi får et svar på hvad dansk folkeparti forestiller sig

jeg har været inde at se på straffelovens § en hundrede og fire og tredive b som handler om

det er hætter det er masker og det er bemaling skal der så

bemaling af ansigtet man kan forestille sig at børnehaven margueritten og vuggestuen mælkebøtten og andre

bemaling af ansigt i det offentlige rum

jeg synes vi alle skylder at sige at vi er imod den kvindeundertrykkelse vi er imod den

holdning der ligger bag nogle

den fysiske der skal bekæmpes og jeg er ikke sikker på at man bekæmper den mentale burka ved et forbud måske ender det ligefrem med at der er nogle kvinder som så slet ikke kommer ud og så har man måske ikke hjulpet nogen i den virkelige verden alligevel

at man lige pludselig ændrer synspunkt og så mener at så er det ikke så alvorligt

forsøg på latterliggørelse af det her forslag at det er fair nok det hører også til i den politiske debat nu har man

malet sig i ansigtet hvis

de gør det så synes jeg at man skulle bringe det frem i offentlighedens lys så man kan forholde sig til det men jeg er ret sikker på at

stopper cyklister som har tørklæde på fordi de fryser lidt om halsen og så giver

ret sikker på at det ikke noget det franske politi giver sig i

med så var det her her forbud jo nok ikke blevet godkendt af den europæiske menneskerettighedsdomstol

der er rigtig mange partier herinde i folketinget som sagde at de ville forbyde burka og niqab fordi de repræsenterer et kvindesyn men ikke bare et kvindesyn

et syn om at man skal dele tingene op i rene og urene at der er det rigtige og så er der det forkerte at man deler det op på en meget bombastisk måde en meget ideologisk måde og at man ønsker at adskille sig fra det samfund som man dybest set burde være en del af

at når vi går forbi nogle mennesker på gaden så kan vi se hvem det er vi går forbi når vi taler med nogle mennesker så kan vi se hvem det er vi taler med jo

andre partier der var enige i i to tusind og ni

hvor de konservative sagde at de støttede

ville gennemføre det men den eneste grund til

så faldt det argument bort i dag er kommet en ny juridisk vurdering fra justitsministeriet

at det ikke er i strid med grundloven så faldt det argument bort

at man faktisk bliver nødt til at vise

om man vil gennemføre det som man har sagt til danskerne at man vil gennemføre

man kan jo komme i den situation som politiker at man faktisk får chancen for at gennemføre det man siger

det kan selvfølgelig for nogle være en behagelig situation men men man burde faktisk være glad for

vi står i den situation i dag og vi står i den situation at et andet land har gennemført det og vi ved at vi har justitsministeriets ord for at det er inden for grundloven

og derfor er det bare et spørgsmål om at de højtærede medlemmer sætter handling bag

jo godt fornemme for det kommer jo også lidt bag på nogle

faktisk godt kan gøre det rent juridisk

indse at vi faktisk nu har muligheden for at sende et meget meget klart signal

de islamister som vi har i danmark som ønsker et grundlæggende anderledes samfund et samfund som bygger på et helt andet kvindesyn og et helt andet menneskesyn og vi med lovgivningen sige

det vil vi ikke finde os i og hvis de ønsker at leve på den måde

gøre det et andet sted end i danmark det er et kraftigt og positivt signal at sende fra folketingets side tilsvarende eller modsvarende

jo et meget meget uheldigt signal at sende

der ender med at stå ved magt men altså lad os nu se som tiden går

gennemføre det her men vi ønsker ikke at sætte handling bag ordene så sender man jo det signal til de miljøer at politikere

at der skal gå lidt længere tid men jeg håber

medlemmerne vil tænke over at vi

på grimhøjvej har givet udtryk for i

ikke herske nogen som helst

så for et beslutningsforslag vi har at gøre med her altså

vi skal søge moskeen på grimhøjvej og den bagvedliggende forening opløst ved dom på grundlag af et foreløbigt forbud meddelt af justitsministeren eller en anden myndighed der er bemyndiget af

jeg tror at der kan være god grund til lige at beskrive hvad det er for regler vi har at gøre med

grundlov og den dertil knyttede mulighed for at opløse en forening

i de regler der findes i grundlovens § otte og halvfjerds bestemmelsen indebærer først og fremmest at borgere kan danne foreninger uden først at skulle spørge om lov og tilladelse der er altså i den danske grundlov et grundliggende forbud mod foreningscensur

en mulighed for at en forening som allerede er dannet kan opløses ved lov en opløsning forudsætter at foreningen har et ulovligt øjemed det betyder at foreningen

skal have som sit formål at gennemføre eller medvirke til overtrædelser af straffeloven ved den konkrete bedømmelse af hvad der kan siges at være foreningens øjemed må der anlægges en vurdering af den nærmere karakter af foreningens virksomhed det afgørende her vil være hvad foreningen reelt står for

ikke tilstrækkeligt blot at vurdere det formål som foreningen formelt har efter sine vedtægter det er på den anden side almindeligt antaget at det forhold at en forening en enkelt gang eller nogle få gange måtte have overtrådt lovgivningen ikke i sig selv kan begrunde at foreningens øjemed anses for ulovligt det samme gælder det forhold at enkelte af foreningens medlemmer har begået lovovertrædelser opløsningen af en forening ved dom under henvisning til at foreningen har et ulovligt øjemed vil altså i almindelighed

komme på tale hvis foreningen eller dens medlemmer som et almindeligt led i foreningens virksomhed udøver strafbare aktiviteter grundlovsbestemmelsen indeholder i stykke to en særlig regel om at foreninger der virker ved eller søger at

anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende

bliver som der står i bestemmelsen at opløse ved dom det betyder bla

at regeringen i forhold til sådanne foreninger i hvert fald som udgangspunkt har pligt til at rejse en opløsningssag det må nok anses for uafklaret om denne pligt er ubetinget eller om grundloven levner plads til en vis vurdering af om det i et bredere perspektiv nu også ville være en hensigtsmæssig hensigtsmæssig fremgangsmåde at skride til opløsning i stedet for at gribe ind med andre midler en forening kan ikke opløses ved en regeringsforanstaltning dog kan en forening foreløbig forbydes men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning det er altså ikke sådan at det er overladt til regeringens frie politiske skøn om der skal nedlægges et foreløbigt forbud mod en forening en justitsminister også selv om justitsministeren er mig selv kan således efter grundloven kun nedlægge et foreløbigt forbud mod en forening hvis de retlige betingelser herfor er opfyldt det betyder bla

at der skal foreligge et ordentligt bevismæssigt grundlag før der kan nedlægges et foreløbigt forbud en regering der skal overholde grundloven

kan således ikke bare fare ud og nedlægge forbud uden at have

et grundlag og det er vurderingen i justitsministeriet at det er der ikke på nuværende tidspunkt i forhold til grimhøjmoskeen

for at bede rigsadvokaten om at vurdere hvorvidt der bør iværksættes en undersøgelse af de spørgsmål som opløsningen af eventuel forening bag

virkningen af en sådan opløsning ville jo være at foreningen retligt ville holde op med at eksistere at man ville kunne konfiskere foreningens formue og at der ville være mulighed for at straffe personer som deltager i fortsættelsen af foreningens virksomhed efter at

der måtte herske i dele af miljøerne vil jo fortsat

opløse hverken mennesker eller holdninger selv om man en gang imellem måtte have lyst

har at gøre med en mirakelkur de mennesker som man ønsker

her men i stedet bruger vores kræfter vores tid og vores energi på at bekæmpe den radikalisering og ekstremisme som er farlig for danmark og for vores demokrati

bare lige at dvæle en lille smule ved den handlingsplan vi har lagt frem

og behovet for at imødegå den ekstremisme som vi ved findes

eksempelvis hvis der er folk der vælger hvad der er mig helt uforståeligt at drage til eksempelvis syrien for at kæmpe på samme side som islamisk stat

muligt at udstede udrejseforbud og at det skal være muligt

rigtig mange af folketingets partier alle med undtagelse af enhedslisten

diskutere en række konkrete initiativer af mere forebyggende karakter og for at sikre at de danske myndigheder

i alt er klædt på til opgaven

helt generelt at når vi taler om radikalisering

betragter jeg det faktisk først og fremmest som en opgave for pet altså vores efterretningstjeneste for der er tale om meget meget alvorlige udfordringer og problemer

vores demokrati og potentielt også vores retssikkerhed og jeg har en meget klar forventning om også når vi taler om konkrete steder i danmark

øje fra myndighedernes side i forhold til eksempelvis islamistiske radikale miljøer i danmark som desværre

vi hele tiden afdækker om vi også er i stand til at retsforfølge folk der rejser ud

se på lige nu der er

grund til at tage afstand fra nogle af de ytringer vi har hørt fra enkeltpersoner omkring miljøet

der meddeles af justitsministeren eller en anden myndighed der er bemyndiget hertil af justitsministeren jævnfør grundlovens § otte og halvfjerds

jeg har siddet over for de her mennesker jeg har hørt på deres fanatisme

vores demokrati jeg har set det i deres øjne og de gør det uden at blinke de passer sig selv

vil ikke det danske fællesskab bruger demokratiet imod os og bruger deres frihed til at kæmpe for ufrihed vi ved at de ikke vil vores demokrati vi ved at de ikke vil vores frihed men det vil vi

er vi frie til at udtrykke vores forskellighed

og så er vi frie til at være uenige og diskutere det kræver tolerance af os at vi kan tolerere den forskellighed også når den er så langt fra vores virkelighed og fra vores værdier det er nemlig kernen i vores demokrati synes jeg og i det øjeblik vi gradbøjer grundloven for at lukke en dybt dybt skadelig forening

vi givet køb på vores demokrati

som vi kan forstå på svaret fra justitsministeren

ikke lade sig gøre på det foreliggende grundlag ministeriet vurderer at betingelserne i grundlovens § otte og halvfjerds ikke er opfyldt og derfor må vi afvise beslutningsforslaget

hvad der egentlig

opløse grimhøjmoskeen i aarhus de personer som i dag er medlem af grimhøjmoskeen vil stadig være

stadig have de samme holdninger som de har i dag de vil give udtryk for dem selv om foreningen bliver opløst de vil bare samles andre steder

derfor er det helt klart vores opfattelse

og andre myndigheder holder godt øje med de personer de personer

og begår de ulovligheder skal de naturligvis med det samme

vi skal skal altså gå efter personerne og holdningerne og ikke bygningerne

vi skal også tage afstand fra deres synspunkter vi skal igen og igen offentligt udfordre dem og diskutere de ytringer aktiviteter og holdninger som grimhøjmoskeen giver udtryk

slags holdninger bliver udstillet og modsagt har en rigtig effekt og er et godt våben mod den slags foreninger og de synspunkter

flere redskaber så de kan stresse og udfordre sådan

at der skal gives penge til den slags foreninger og derfor ønsker venstre at kommunerne

at støtten eller udlejningen vil fremme ekstremisme der er uforenelig med de grundlæggende danske værdier som demokrati ligestilling og så videre vi vil opfordre regeringen til at afsøge mulighederne for det

og at det foregår i dialog med justitsministeriet socialministeriet kulturministeriet og

jeg sige venstre kan ikke støtte beslutningsforslaget selv om vi enige i

deler dansk folkepartis bekymring vedrørende grimhøjmoskeen og jeg skal atter hilse fra det konservative folkeparti og sige at de har gjort

foregår ude i grimhøjmoskeen og nogle af de udtalelser der er kommet derudefra da så sandelig strider imod

må der være en stærk stat der griber ind mod den form for bevægelser der vil undergrave demokratiet

i hele dets omfang jeg er et frihedselskende menneske men jeg forstår ikke at man

i de forskellige partier i folketinget er så naive i forhold til de her bevægelser

til regnskab den enkelte der rejser ud den enkelte der ytrer sig det er det vi kan gøre nu og det er det vi gerne vil

bekymret for hvad det får af konsekvenser plus

de holdninger der ligger til grund

vi deler også bekymringen over at meget tyder på at religiøse

anvendt som rekrutteringsbaser i forhold til deltagelse i hellig krig i eksempelvis syrien og irak men de usmagelige holdninger som ligger til grund for ekstremistiske bevægelser

bor ikke i mursten de bor i mennesker og det er disse holdninger der skal bekæmpes

i verden kan ændre de forstokkede og

udemokratiske holdninger jeg medgiver forslagsstillerne at det ville være rart hvis der fandtes en sådan snuptagsløsning men det gør der desværre ikke vil vi de ekstremistiske holdninger til livs kræver det hårdt arbejde

et haft fokus på bekæmpelse af ekstremistiske miljøer og radikalisering senest har vi haft vores redskabskasse til eftersyn og på den baggrund tilført den nye værktøjer vi ved at forebyggelse er et af de mest effektfulde virkemidler

bliver opslugt af de udemokratiske miljøer

også redskaber til at håndtere det er ikke let men det er nødvendigt

den forbindelse ikke bemærke at der har været rigtig gode erfaringer

og kan være med til at løse problemerne med de radikaliserede unge og jeg kunne godt ønske mig at

de gik endnu længere i deres bestræbelser på at

afhjælpe problemerne i aarhus har samarbejdet med grimhøjmoskeen givet et godt udbytte antallet af unge der sætter kurs mod hellig krig er bremset

århusianske indsats til også at omfatte andre dele af landet desuden skal

i forslaget som er fremlagt her i folketinget i dag

at vi socialdemokrater ønsker at bekæmpe enhver form for ekstremistiske tendenser i vores samfund vi tager afstand fra de islamister der vil bekæmpe vores demokratiske værdier men at tro at problemet er løst ved at rive en moské ned

det

det er et øget samarbejde med imamer og moskeer som skal være med til at løse problemer med radikalisering i danmark mener fru trine bramsen virkelig et øget samarbejde med en moské hvis imam har opfordret til drab på jøder

nogle vi skal samarbejde med husk lige på at formanden for moskeen og foreningen bag

har ytret noget der kommer meget meget tæt på at minde om opbakning til islamisk stat

samarbejde med for når vi samarbejder

sikker på at den her form for rugekasse i ekstremisme

fra danske moskeer jeg tror

hvorfor det egentlig er så fremmed at man siger at den her rugekasse skal vi af med jeg mener ikke at man skal sprænge bygningen i luften jeg mener

samarbejde med de religiøse miljøer

efterfølgende skal testes ved de danske domstole og det mener vi ikke at vi har i forhold til grimhøjmoskeen

i strid med grundloven at gøre det som dansk folkeparti inderst inde ønsker derfor kan vi ikke bakke op om dansk

forslag vi radikale tager naturligvis afstand fra alle ytringer som opfordrer til had og voldshandlinger

dem som er kommet fra personer med tilknytning til grimhøjmoskeen men man kan også stille spørgsmålet om holdningerne bor i murstenene på grimhøjmoskeen

nok i højere grad igen symbolpolitik vi her i dag står og behandler

radikalisering med foreningsforbud det skal der andre midler til midler som vi allerede bruger og som jeg synes at justitsministeren for lidt siden redegjorde for

derfor støtter vi radikale ikke dette beslutningsforslag

vores demokrati vi er ovenikøbet enige i at nogle af de personer som færdes i grimhøjmoskeen og som støtter isis har nogle skadelige og antidemokratiske holdninger og det er særdeles ubehageligt at de i en vis udstrækning kan være med til at påvirke unge mennesker

den trafik har vi jo set noget af forsamlings og religionsfriheden

vigtigt at huske gælder for os alle uanset om vi

vi må også erkende at det kan være svært og at vi kan blive mægtig udfordret på vores demokratifølelse af rabiate grupperinger trøsten i den her sammenhæng er jo at vi har en del lovgivning vi kan tage i brug når det handler om injurier opfordring til had terror og hvervning den støtter vi naturligvis at

kan ligesom vi støtter at man kan opløse foreninger der virker ved vold ekstremisme skal under alle omstændigheder bekæmpes til gengæld er vi noget usikre på hvad en opløsning af moskeen egentlig ville medføre det ville jo næppe opløse radikale holdninger

jo dem det er interessant at bekæmpe de radikale

det er altså den måde man bekæmper de her miljøer på vi vil heller ikke lægge skjul på at selv om vi jo indimellem har givet udtryk for at vi også kan have betænkeligheder omkring pet så er vi da fuldt bevidst om at pet i den her sammenhæng plejer at holde skarpt udkig med dem der volder problemer og det er så også en del af det forsvar som det her

hvis man forbyder nazister rockere eller yderliggående islamister at danne lovlige foreninger så opnår man først og fremmest at de organiserer sig i det skjulte og måske derved opnår en øget tiltrækningskraft de bliver interessante for nye grupper og

et martyrium der er tradition for at barren for en opløsning af en forening efter grundlovens § otte og halvfjerds er placeret meget højt

at medlemmer af eller talsmænd for en forening begår ulovligheder er altså ikke nok til at grundlovens § otte og halvfjerds skal tages i anvendelse i et svar for nylig til retsudvalget skrev justitsministeren følgende og jeg citerer opløsning af en forening ved dom under henvisning til at foreningen har et ulovligt øjemed for eksempel at udøve eller opfordre til vold vil derfor efter justitsministeriets opfattelse i almindelighed alene kunne komme på tale hvis foreningen eller dens medlemmer som et almindeligt led i foreningens virksomhed udøver de nævnte strafbare aktiviteter aktiviteter enhedslisten er enig i at dette er og bør være retstilstanden og jeg vil gerne minde om at lovgivningen giver rige muligheder for at straffe personer der begår vold eller terror eller

opfordrer til det dertil kommer i den konkrete sag at østjyllands politi for nylig i et brev til ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold slog fast at politiet og kommunen netop gennem grimhøjmoskeen opretholder en dialog med unge mennesker som er i risikogruppen for at blive syrienkrigere en lukning af moskeen vil efter politiets opfattelse vanskeliggøre dette vigtige arbejde og i denne sag mener vi at der er grund til at lytte til politiet

rede for kommende syriensfarere og dermed for folk der deltager på den forkerte side

i syrien og i irak og det er en sag som ligger os i

er vi sådan set ikke afvisende over for at man kunne lukke moskeen hvis det er muligt men hvad betyder det at kunne lukke moskeen hvis det er muligt

at et flertal i folketinget bestemmer det

efter vores bedste overbevisning er det at man gør det

tidligere i forhold til hizb ut tahrir nemlig

om at lave en undersøgelse af om det er muligt det ved jeg godt at

har prøvet at få justitsministeren til og

kunne blive enige om at pålægge justitsministeren at bede rigsadvokaten om noget sådan

det synes vi ville være den gode fremgangsmåde

alternativet er jo at man bare kaster sig ud i det og hvis man bare kaster sig ud i det

jo også en risiko

domstolene kommer frem til

lukkes og hvem har gavn af det

har de unge mennesker som bliver forført af tosserne i grimhøjmoskeen noget ud af det nej de har ikke noget godt ud af at grimhøjmoskeen får en blåstempling

har det omgivende samfund noget godt ud af at vi siger yes det er bare i orden det tror jeg vi har noget godt ud af selvfølgelig kan det være at der findes foreninger som kan lukkes efter grundlovens paragraf om at man kan lukke foreninger der virker ved vold

det er en farefuld vej at begive sig ud på medmindre vi har rigsadvokatens grundige vurdering af at der er en realisme i det jeg kan heller ikke helt gennemskue

hvilke konsekvenser det egentlig får for politiets og andres muligheder hvis vi bare

prøver at forbyde den uden at det bliver til et forbud vil der være nogle efterforskningsmæssige konsekvenser fremadrettet

at få en vurdering af

for grimhøjmoskeen overhovedet

men der er handling der er nemlig den handling at retsudvalget bør bede justitsministeren om at få lavet en rigsadvokatundersøgelse for at se om foreningen

grundlovens paragraf om foreninger der virker ved vold så det er liberal alliances svar

i offentligheden og tendenser

hørt at talsmanden fadi abdallah har bakket op om terrororganisationen islamisk stat talsmanden vil også nøje følge koranen når den taler om stening piskning og flerkoneri i den islamiske stat som han

to tusind og fjorten talte imam abu bilal ismail fra grimhøjmoskeen ved en fredagsbøn i berlin hvor han

til drab på jøder

og dræb dem hver og en skån ingen af dem få dem til at

bakket op af formanden for foreningen for grimhøjmoskeen som i tv to nyhederne den treogtyvende juli

alle andre imamer de mener det samme verden over der har vi det sådan i

alene det

man går ud og opfordrer til drab

bliver bakket op af vedkommendes

at det jo er en koordineret indsats og dermed er der ikke tale om et enkeltstående tilfælde der er tale om noget som man har talt sammen om noget som man mener dybt inde der synes jeg altså at det uanset om

fuldstændig klar opfordring til at begå vold det synes jeg man skal tage afstand fra og

også man skal reagere på i folketinget

domstolene tilbage står indtrykket

foreningen står for en ekstrem udgave af islam vi ved at

politiets efterretningstjeneste mener at over hundrede herboende muslimer er rejst til syrien og irak for at kæmpe på islamisternes side

vi ved at østjyllands politi har udtalt at to og tyve af de unge muslimer der har meldt sig under fanerne til såkaldt hellig krig hos islamisk stat i mellemøsten har haft deres gang i den aarhusianske moské det synes jeg ærlig talt at man skulle tage bestik af vi synes og vi mener at der må statueres et eksempel

mener at der er mange eksempler på for eksempel udtalelser fra moskeen

unge til at drage i såkaldt hellig krig og opfordret

til at man begår vold opfordret til at man begår drab og det er

set meget klart beskrevet i grundloven

en meget meget klar mulighed for at forbyde den pågældende forening grimhøjmoskeen og foreningen bag blåstempler og understøtter således handlinger der er strafbare i dansk folkeparti har vi tidligere fremsat forslag om opløsning af en islamistisk organisation hizb ut tahrir som i øvrigt allerede er forbudt i en række andre lande men indtil videre uden held desværre

være slut med at være naiv og godhjertet med fremkomsten af terrororganisationen islamisk stat der er et modbydeligt og forbryderisk foretagende og som kun fortjener al den modstand som

fredet det er i øvrigt også efter vores opfattelse en skærpende omstændighed

bekæmper der bør statueres et eksempel på hvor grænsen for almindelig anstændighed går derfor håber vi at vi vi på et tidspunkt kan finde flertal for at gøre lige præcis det

at vi skal argumentere med

at argumentere og diskutere det er jo en vigtig ting at gøre i et demokrati men hvis man kun gør det

som sagt at der på et tidspunkt vil være

det burde jo være noget som som alle partier kunne enes om her i folketingssalen

selv om den daværende opposition

oprindelig kaldte sådan en eu rabat for

money altså ikke morsomme likvide midler men stærkt tvivlsomme likvide midler

korrektion til danmark på eus budget det er glædeligt at det er lykkedes at komme i hus

så vi kan styrke de offentlige finanser i danmark venstre fremsatte oprindelig forslaget om en korrektion vi støttede regeringen under forhandlingerne vi støttede regeringens forhandlingsoplæg i europaudvalget og derfor støtter vi naturligvis også

den flerårige finansielle ramme for eu som strækker sig fra to tusind og fjorten til to tusind og tyve

at det rent faktisk lykkedes at sikre en

lige godt en milliard kroner om året

rigtigt nok som den forrige ordfører sagde

fromt men ikkefinansieret ønske under den tidligere regering men så

sr regeringen og ikke mindst statsministeren fik kæmpet milliarden hjem

som de bad alle medlemslandene om at nemlig tilbageholdende det lyder selvfølgelig alt sammen rigtig godt problemet er bare at sådan går det aldrig når det drejer sig om eu kutymen er at finansministeren siger tilbageholdenhed

kommissionens forslag og europa parlamentet vil have flere penge og

venter vi stadig på at se at eus budget bliver mindre

ganske glimrende hvad det er vi mener samme dag fremlagde finansministeren nemlig en sag hvor budgettet for to tusind og tolv blev øget med en udgiftsstigning for danmarks vedkommende på en

budgettet så det er sammen med andre årsager grunden til at at vi

et bedre klima og miljø og sikre freden i europa

arbejde betyder alt for os som mennesker det giver mulighed for at man kan forsørge sig selv og sin familie det giver en tro på sig selv og dermed en tro på fremtiden det gælder uanset om man er dansker portugiser eller polak kvinde eller mand ung eller gammel for danske arbejdspladser og dansk erhvervsliv er det helt afgørende at europa er konkurrencedygtigt

vi glade for at der med europas nye budget

markant forøgelse af midlerne til forskning og udvikling for at fremme vækst og beskæftigelse det er penge til for eksempel udvikling af transportnet energinet og digitale net det handler om arbejdspladser også i danmark vores klima og miljø betyder alt for os som mennesker vi skal kunne se os selv og vores børn i øjnene når vi cykler

og går en tur i skoven eller bader i havet og kunne sige

de fælles klimamål for de europæiske lande er en milepæl i den forbindelse aftalen om eus budget indeholder også en generel målsætning om at mindst tyve procent af eus udgifter i perioden skal gå til at nå målene for klimaindsatserne dette skal vi fra dansk side holde øje med kommer til at ske

alt for os som mennesker

eu også fredens projekt det er gennem samarbejde dialog og gensidig respekt for medlemslandenes forskelligheder at vi sikrer freden i europa eus budget handler grundlæggende om at sikre dette fortsatte samarbejde regeringen har tilsluttet sig den samlede aftale som vi behandler i dag om eus flerårige ramme for for to tusind

på danmarks vegne efter mandat fra

og vi værdsætter også at det i forhandlingerne er lykkedes at få en rabat til danmark på en milliard kroner om året

tusind fem hundrede milliard kroner skal eus budgetkampe jo gerne handle om hvad eu skal leve af i fremtiden og hvordan vi får skabt vækst i den skrantende europæiske økonomi med nødvendige investeringer inden for innovation forskning og energi men eu budgettet viser et tydeligt behov for at gøre op med den absurde forskelsbehandling

nogle af eus mest velstående økonomier har sat sig tungt på urimelige rabatter sf delte derfor begejstringen da det sidste år lykkedes statsministeren

at sikre korrektioner af budgettet så danmark ikke længere skal betale andre rige landes rabatter det en aftale som resulterede i en dansk milliardbesparelse på betalingerne til eu de næste syv år derfor støtter sf forslaget der gør det muligt for regeringen at tiltræde

at disse rettigheder er overordnet alt hvad der kunne komme befolkningen og vores klode til gode i form af at øge beskæftigelsen bedre realløn bedre velfærd sikring af faglige og sociale rettigheder en klima og miljøvenlig politik og en solidarisk handelspolitik

de fattige lande selv den amerikanske forfatning der jo er den juridiske ramme for det mest kapitalistiske land i verden er i sin ånd mere demokratisk end lissabontraktaten i den amerikanske forfatning har man i det mindste fastholdt folkets ret til at gøre oprør men det vil aldrig nogen sinde kunne indskrives i lissabontraktaten da det jo utvivlsomt vil kunne anklages for at udgøre en teknisk handelshindring det afspejler sig også i den førte politik der på ingen måde har bidraget til at hjælpe de europæiske befolkninger ud af krisen tværtimod den stramme nedskæringspolitik har medført millioner af flere arbejdsløse nedskæringer i velfærden og indgreb i fagforeningernes rettigheder ikke mindst i de sydeuropæiske lande der havde det svært nok i forvejen trods megen snak om at bekæmpe arbejdsløshed og fattigdom

er der ifølge eus egne opgørelser langt over tyve millioner arbejdsløse og mere end hundrede millioner eu borgere der trues af fattigdom hertil kommer at eus udvikling fra start og indtil nu har handlet om en systematisk underminering af det demokrati som de europæiske befolkninger tilkæmpede sig op igennem nitten hundrede tallet

ene politikområde efter det andet ind under eu kompetence med det resultat at der ikke er nogen væsentlige politikområder tilbage som eu ikke kan blande sig i i den såkaldte frie markedsøkonomis hellige navn resultatet er at vi kan vælge en ny regering herhjemme i utilfredshed med den førte politik det har bare ingen konsekvenser for lovgivningen i eu forberedes og fremlægges af bureaukrater og vedtages gennem flertalsafgørelser af et ministerråd som vi ikke har nogen indflydelse på sammensætningen af i traktaten har man samtidig sikret sig at det stort set er umuligt at rulle disse overgreb tilbage fordi det vil kræve enstemmighed for at sikre markedstænkningens

professor i statskundskab ved københavns universitet peter nedergaard sagde i to tusind og elleve alt i alt er det en ren underskudsforretning for danmark

vi ovenikøbet bliver svinebundet til en liberalistisk økonomisk politik der sætter sig daglige spor i dårligere velfærd her i landet

er

ligesom andre partier her i danmark optaget af at sikre at eus budget

vi har den opfattelse at det er godt at være med i det europæiske samarbejde men at samarbejdet har udviklet sig på en måde hvor man blander sig i flere og flere detaljer som i virkeligheden burde ligge ude i de respektive medlemsstater i liberal alliance ønsker vi

frihed og frihandel

til fru mette

gøre med det der er på dagsordenen her som jo er er eus

jo sige at det vi sådan set skal tage stilling til er om vi vil have en

i det konservative folkeparti er vi sådan set til fals for at sige ja tak vi vil gerne have en milliard

vi støtter forslaget fra finansministeren og siger tak

milliarden der er nogle bemærkninger i forslaget som har at gøre med den

men det er jo ikke sådan at vi bliver

det er heller ikke det som er foreslået her

bemærkningerne men når det nu er nævnt i bemærkningerne

jeg bare sige at det konservative folkeparti er imod sådan en finansiel transaktionsafgift men vi støtter

jo helt korrekt som mange ordførere har fremhævet at danmark har

korrektion af vores eu bidrag på en milliard kroner om året

danmark sin årlige rabat på en milliard kroner det sker med tilbagevirkende kraft og vi forventer det kommer til

løbet af to tusind og seksten regeringen har tilsluttet sig den her rådsafgørelse på danmarks vegne og det er sket efter mandat fra folketingets europaudvalg forslaget til folketingsbeslutning som vi behandler

er fremsat fordi ændringer i retsgrundlaget

tidligere ratifikationer af ændringer i eus indtægtssystem er

den her danske rabat er beregnet

udgør forskellen mellem hvad danmark skulle have betalt med det gamle indtægtssystem

danmark skal betale med det nye

det sådan at der i regeringens økonomiske prognoser er taget hensyn til at danmark modtager sin årlige eu rabat med tilbagevirkende kraft i løbet af to tusind og seksten og det vil sige at der er taget højde for at danmark får de penge vi har betalt for meget til eu

danmarks bidrag til eu

det nu må være omkring de seks milliard

som man har skaffet nu det det ene

det andet spørgsmål er om finansministeren også kan bekræfte at det betyder at danmark jo bidrager uforholdsmæssigt

blandt andet at holde liv i nogle lukrative rabatter ikke mindst til storbritannien der jo stadig væk har en

der med et pænt ord hedder nettobidragyder det vil sige at vi har et kodylt

underskud i regnskabet mellem os og eu og at en stor del af de milliarder

vi betaler for meget eller hvordan man nu skal sige det ikke går

til de fattige men til at finansiere en yderst lukrativ rabatordning til

af de lande som vi plejer at sammenligne os med og som er os meget nærliggende

sverige har nedsat en frivillighedskommission der skal undersøge fordele og ulemper det varer nok sådan et par år inden man kommer frem til hvad man egentlig mener om det det synes vi er sundt og fornuftigt fordi det her er en meget meget stort ting man trækker ned over hovedet på borgerne i danmark er der intet forudgående sagkyndigt

udredningsarbejde kun regeringens og digitaliseringsstyrelsens egne embedsmænds udtalelser om at danskerne er parate og at der ikke vil blive nogen ulemper for borgerne det står der faktisk i det lovforslag som blev vedtaget

stemte imod det skal slet ikke forstås på den måde at vi er imod at der kommer en digitalisering vi tror faktisk ja rigtig mange borgere

mere afhængige af de sociale medier som også kan medføre nogle ulemper i andre sammenhænge men sådan er som man siger i danmark og

ikke stå imod og det er svært at stå imod

hvor mange har egentlig mulighed

få en computer altså man skal have det fra man er femten år

dør hvis man vil følge med i forhold til myndighederne det finder vi er dybt krænkende i forhold til den frihed der burde eksistere på det her område vi synes naturligvis at det burde være et tilvalg i stedet for

det er det ikke vi kan ovenikøbet konstatere at det offentlige overhovedet ikke er med i den her sammenhæng at man slet ikke er parat inden for det offentlig til at indgå i den her meget meget store beslutning som man trækker ned over hovedet på borgerne

klart systemet før mennesket det er ikke frivillighed det er tvang

ønsker vi at høre regeringens svar

i det mindste kunne udsætte den her beslutning så alle

i det offentlige men også private borgere var

forberedt på hvad det var der skulle ske i forhold til den her meget store ting som det rent faktisk er jeg ser meget frem til at høre ministerens besvarelse og de øvrige ordføreres indlæg det her har allerede medført en ret omfattende

otte ud af ti danskere bruger en computer dagligt og det er sådan at over halvfems procent af danskerne har adgang til internet i

også kommunikationen med det offentlige kan ske let fleksibelt og effektivt via nettet og digitalisering og automatisering

kan jo samlet set være med til at skabe serviceforbedringer der så også kan bidrage til at effektivisere sagsbehandlingen og kommunikationen mellem det offentlige og borgerne når man indfører digital post

overflødiggør man mapper på reoler og papirer der ofte roder eller bliver væk

det gælder for mange andre danskere samtidig kommer brevene jo hurtigere frem og der er større sikkerhed for at brevene reelt er blevet afleveret til den rette modtager og det er altid muligt at få adgang til sin post uanset om man er

regeringen valgt en ambitiøs men jo også realistisk digitaliseringsdagsorden hvor udgangspunktet for offentlig kommunikation i fremtiden er at det foregår digitalt

er at firs procent af kommunikationen med den offentlige sektor i danmark i to tusind og femten

to tusind og tolv og to tusind og tretten blev det obligatorisk for borgerne at betjene sig digitalt på i alt ni og tredive serviceområder og meget snart den første december i år kommer der yderligere seks og tyve områder til den første november to tusind og tretten

forespørgsel blev det endvidere obligatorisk for virksomheder at modtage digital post fra det offentlige

par uger siden den første november to tusind og fjorten blev det obligatorisk for de borgere

digital post har et økonomisk potentiale på cirka en milliard kroner om året

et potentiale på yderligere ni hundrede

kroner om året når de fire planlagte bølger af obligatorisk digital selvbetjening er indfaset i to tusind og sytten og det giver jo tilsammen næsten

jeg personligt og også regeringen som sådan hellere vil bruge på velfærd end på papirblanketter og på porto hidtil har der været en meget bred opbakning til den dagsorden og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som

har både regeringen kl og danske regioner bag sig lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening og om digital post for borgere og virksomheder

er vedtaget med brede flertal her i folketinget tal for anmeldelsen af digitale selvbetjeningsløsninger

viser samtidig at målsætningen om firs procent digital kommunikation

er realistisk på flere af de områder der overgik til

gennemføres mere end firs procent af ansøgninger og anden kommunikation i dag digitalt for eksempel blev næsten ni ud af ti flytteanmeldelser i foråret to tusind og fjorten foretaget digitalt

sendes der nu cirka tre millioner forsendelser som offentlig digital post om måneden og hver eneste af de forsendelser

rummer en væsentlig portobesparelse der spørges meget konkret til indførelsen af kravet om digital post

kan jeg oplyse at det med lov om digital post fra juni to tusind og tolv

post fra det offentlige kan fremsendes

muligt at blive fritaget for det her krav hvis man lever op til en eller flere af de fritagelsesgrunde der er fastlagt

ikke har en computer i eget hjem ja så kan man uden videre blive fritaget

fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser

her personlige fremmøde jo mulighed for at borgeren kan modtage vejledning om for eksempel

for at give læseadgang til en pårørende og det kan i mange tilfælde være mere hensigtsmæssigt end en egentlig fritagelse digital post er jo ikke forbundet med nogen udgifter for borgerne den digitale postkasse er oprettet gratis den er automatisk for dem som ikke i forvejen er tilmeldt

jeg tidligere var inde på giver digital post en række fordele for den enkelte borger man kan tilgå sin digitale postkasse enten via borgerportalen som hedder

som cirka fire millioner danskere i forvejen er tilmeldt de offentlige myndigheder har allerede omlagt store dele af deres brevpost til digitale forsendelser og som før nævnt sendes der nu tre millioner breve om måneden og det tal forventes at stige yderligere i de kommende måneder

spørgsmålet om frivillighed i forbindelse med digital kommunikation med det

først og fremmest vil jeg henvise til at det krav der nu gælder om obligatorisk digital post

er et lovbestemt krav som er vedtaget af et

er for dem der kan men at vi hverken vil eller kan tvinge folk der af den

en computer til at kommunikere digitalt

der også i lov om digital post taget højde for at ikke alle er i stand til at

den første november de kan modtage deres post som papirbreve i deres almindelige postkasse så der er ikke nogen digital tvang over for borgere som ikke kan bruge internettet per første november

var der firehundrede og nioghalvfjerdstusind danskere svarende til ti procent af befolkningen over femten år som var blevet fritaget

fra kravet om digital post og det tyder på et stort kendskab til den her mulighed for fritagelse

at procedurerne for at blive fritaget har fungeret efter hensigten en megafon undersøgelse som blev foretaget i slutningen af september to tusind og fjorten viste at syv og halvfems procent af befolkningen allerede på det tidspunkt vidste at digital post ville blive obligatorisk blandt den ældre del af befolkningen som

har været specifikt fokus på var kendskabet blandt de allerhøjeste hvilket siger noget godt om vores ældre medborgere

eller søgt om fritagelse inden den første november så alle data tyder på

at danskerne generelt kender og er parate til

når det er sagt vil jeg gerne understrege at der også fortsat følges op på brugen af digital post herunder blandt andet i forhold til løsningens brugervenlighed samt hvordan løsningen anvendes af de helt unge som vi faktisk ved har en særlig udfordring i

er der et fortsat fokus på at sikre at alle dem der ikke kan håndtere en digital postkasse bliver fritaget eller giver læseadgang til pårørende så de kan hjælpe med den digitale post og den her nye mulighed for at give læseadgang er i sig selv en stor forbedring i forhold til hvad vi har kendt tidligere før de her regler trådte

for det giver den enkelte borger mulighed for at give for eksempel pårørende advokater eller revisorer adgang til udvalgte dele af

kan en person bosiddende i københavn på den måde hjælpe sin gamle far eller mor i nordjylland med den digitale post og det kan blandt

risikoen for at man overser vigtige breve fra det offentlige og det kan lette kommunikationen der hvor

vil borgere som har fået en digital postkasse men som endnu ikke har logget på den modtage en besked

papirbrev første gang de

oplyses borgerne om hvordan de læser den digitale post og hvordan de eventuelt kan blive fritaget eller give andre læseadgang til postkassen samlet set

jeg overbevist om at vi har iværksat de rigtige tiltag og en tilstrækkelig opfølgning for at sikre den bedst mulige brug af digital post for borgerne og jeg mener at de data vi har til rådighed understøtter den konklusion til sidst vil jeg gerne adressere et spørgsmål som

nemlig hvorfor myndighederne ikke er forpligtet til at sende post digitalt når borgerne nu er forpligtet til

det er en berettiget forventning hos borgeren at det offentlige lægger sig i selen og kommunikerer digitalt i alle de tilfælde hvor det giver mening

ansporer naturligvis myndighederne til at de omlægger deres kommunikation til det digitale hurtigst muligt simpelt hen fordi der er mange penge at spare for alle offentlige myndigheder vi ved som jeg nævnte tidligere at der allerede nu bliver sendt flere millioner forsendelser via digital post hver måned og vi ved at mere kommer til og at større postmængder bliver omlagt digital post i den kommende tid det er den rigtige udvikling og den er godt på vej myndighederne skal omstille deres forretningsgange og deres it systemer til at håndtere digital post

større forandringsproces som de fleste myndigheder faktisk er kommet på plads med til den første november

det gælder for eksempel sundhedskort det gælder pas og det gælder andre brevtyper som indeholder fysisk materiale og så er der post som nok skal digitaliseres men hvor digital post

den bedste kanal det gælder for eksempel informationsbreve uden personlige oplysninger som kan sendes via e mail eller sager som tidligere

som kan klares via digitale selvbetjeningsløsninger det helt centrale er at myndighederne skal kommunikere digitalt der hvor det giver mening

regeringen kl og danske regioner forventer at de sidste myndigheder inden udgangen af to tusind og femten vil komme helt på plads

borgerne så selv om de enkelte myndigheder i nogle tilfælde endnu ikke er helt klar

høste de gevinster og de serviceforbedringer som er blevet mulige på grund af omlægningen til obligatorisk digital post for hver dag vi venter

hver eneste krone tæller som bekendt og hver eneste krone kan bruges på rigtig velfærd i stedet for på porto og papir

ser jeg ingen grund til at genoverveje den trufne og

dreje sig om unge mennesker men det er jo selvfølgelig specielt de ældre

og det har ældre sagen da også med meget god grund været opmærksom på jeg synes at e boks altså den her digitaliseringslov vi diskuterer er systemet frem for mennesket og det er det jeg vender mig så inderligt imod det er godt for systemet at alle oplysninger om den enkelte borger er samlet ét sted nemlig under personnummeret her kan så enhver offentlig myndighed og hacker for den sags skyld finde alt sygdomsforløb social status indkomst beskæftigelse og meget

alle væsentlige personlige oplysninger

hvis man nu tænker på en ældre kræftpatient og siger til den pågældende

sygdomsbehandling du kan gå til kommunen og måske blive fritaget jeg synes det er en arrogant holdning at have og man må jo bare konstatere og det tror jeg også finansministeren er bekendt med sundhedsministeren må i hvert fald være det at der allerede i dag er borgere der kommer i klemme fordi de simpelt hen ikke ser den indkaldelse de får til eksempelvis hospitalet eller andre offentlige myndigheder der er altså tale om overgreb og ydmygelse af mennesker der ikke har

jo heller ikke som jeg sagde i min forelæggelsestale hvor der reelt er en pligt for borgerne til at have en eller have adgang til en

når man siger det prøv dog at høre efter hvad det egentlig er for noget jeg synes det er forfærdeligt at opleve

hvor mange der i dag er total afhængig af digitale systemer og sociale platforme der ødelægger det personlige frie liv

det folketing og system der tvinger alle ind i folden og

vi har talt meget om det arabiske forår og en gang imellem

når afsenderen er e boks det offentlige kommunedata kommunen og så videre det offentlige er heller ikke som også

klargjort af finansministeren klar til at servicere borgerne

at dansk folkeparti ikke er imod digitaliseringen men vi er imod tvangen

frivillighed det er altså ikke alle der er så privilegerede at man har adgang til en computer og internet årsagen kan være penge det er det i mange tilfælde det forstår man godt en computer er jo heller ikke sådan langtidsholdbar så eller andet tidspunkt skal den skiftes ud der kan være alder der kan være handicaps der kan være mange ting og så siger

ikke alle der føler det på den måde at man bare går op på kommunen og bliver fritaget der er mange og flere og flere i det her samfund som føler det er noget man bare kan gøre

utrolig påtrængende man indgiver en ansøgning om fritagelse under strafansvar under strafansvar der står at man kan få helt op til fire måneders fængsel hvis man kommer til at give urigtige oplysninger det er jo en mistænkeliggørelse af borgerne

som var et politisk oplæg fremgang fornyelse tryghed var titlen på en omfattende plan som mest handlede om folkeskoler og universiteter som skulle være i verdensklasse

en rigtig fornuftig ting men samtidig præsenterede planen for første gang ideen om digital post og der står udtrykkelig for borgerne er der tale om en mulighed ikke en pligt jeg tror at venstre og konservative har overset det men jeg føler altså anledning til at minde om det det er først under den nuværende regering at dette løfte er forladt det vil derfor overhovedet ikke være nogen skam eller noget nederlag for venstre og konservative at støtte dansk folkeparti i et forslag

ville være det allerbedste eller i det mindste om at udsætte pligten for borgerne

er bedre klar til den tid

man først har vedtaget en eller anden foranstaltning

tinglysningen sikkerhedsnedbrud kørekortoplysninger der blev hacket for slet ikke at tale om en nogenlunde aktuel sag

kunnet ændre eller slette dem uden at blive opdaget og staten har været på bar bund

ved at nu afleverer man det bare til computeren og så føler man det altså er

man ikke rigtig har lyst til at det skal være jeg vil gerne

af dansk folkeparti og enhedslisten

ikke en pligt og folketinget pålægger derfor regeringen at træffe foranstaltninger der sikrer at den enkelte borger selv afgør om eller hvornår han eller hun ønsker at oprette en digital postkasse folketinget lægger vægt på at en tvangsmæssig indførelse af den digitale post af mange borgere vil opleves som et indgreb i den personlige frihed og en væsentlig begrænsning af borgernes muligheder for personlig kommunikation og dialog

her lovforslag som blev vedtaget for halvandet år siden om at

vi også haft tre store lovforslag her i salen om at selvbetjening også skulle være ved tvang

sammenhæng har dansk folkeparti stemt ja til lovforslagene i modsætning til enhedslisten som har stemt imod men hvorfor er det at at man ser den forskel hvorfor er det at dansk folkeparti mener at man ikke må tale om tvang i forhold til digital post

er jo præcis det samme på spil for borgeren at man også kan sidde og have svært ved at finde ud af systemerne at man kan føle sig utryg i forhold til om det er de rigtige oplysninger der kommer frem og at man også kan have behov for at kunne tale med nogle fra borgerservice så hvorfor er

i finansministerens besvarelse og som ikke er en del af det hvor er de henne hvor er hele klageadgangen altså alle de mennesker der vil klage

jeg tror ikke et øjeblik på at det her vil give en besparelse det vil rigsrevisionen måske komme frem til i løbet af en årrække

var noget der ikke skulle have været iværksat og at den milliard man regnede med på ingen måde

det skulle bruges til velfærd det lyder godt

men lad og fremmest finde ud af hvor pengene kommer fra og at den reelle milliard det ville da være dejligt men er der nogen der tror på det andre end dem

sidder her på stolene og ønsker det her at der bliver en besparelse på en milliard jeg tror ikke et øjeblik på det men det kan vi i hvert fald komme tilbage til

flytning af ansøgning om dagtilbud af indskrivelse i folkeskolen og

digital selvbetjening når det gælder valg af læge navngivning navneændring erklæring om faderskab cykeltyverier og mange flere ting

obligatorisk digital selvbetjening i

til byggetilladelser forældremyndighed separation og skilsmisse

mener at tvang er ganske horribelt osv

funktionsnedsættelser som gør det svært at bruge digital post

funktionsnedsættelser som gør det svært at bruge digital post

til computer hvis man er udrejst af danmark hvis man ikke har fast bopæl hvis man har sproglige barrierer hvis man har problemer med at skaffe nemid på grund af udlandsophold eller hvis man bor

opmærksom på at det kan lade sig gøre

gå op på kommunen og så kan man sige dit

hvorfor skulle man

ikke være mest i venstres ånd at man havde sagt det som

ytrer også i forhold til at jeg går ud fra at venstre jo også kerer sig meget om de udsatte grupper for det

df stemte jo imod loven om digital post men det viser meget godt at fru pia kjærsgaard og dansk folkeparti er på krigsstien som vi har set før siger man ét men stemmer et både og og nu undsiger man det meste på den ene side stemmer man for obligatorisk digital selvbetjening som for mange kan være ret

skal kunne manøvrere på hjemmesider og udfylde formularer digitalt på den anden side stemmer man imod at borgerne skal modtage breve digitalt

for at tale dårligt om digitaliseringen i medierne og gøre befolkningen især de ældre bange og utrygge jeg må i hvert fald konstatere at fru pia kjærsgaard har brugt imponerende meget energi på at føre en skræmmekampagne topmålet var da fru pia kjærsgaard skrev at de ældre risikerede at komme i fængsel i flere måneder hvis de glemte at melde sig fra digital post tanken om at landets politimestre ville troppe op hjemme hos gamle fru jensen og lægge hende i håndjern fordi hun havde glemt at framelde sig digital post er simpelt hen bare absurd men eksemplet viser meget godt hvor langt df vil gå i sin skræmmekampagne og netop fordi der er sagt så meget vrøvl om digitaliseringen tidligere er jeg utrolig glad for at vi kan diskutere emnet her i dag

har alle folketingets partier undtagen enhedslisten stemt for digitaliseringen ja en årsag er at vi sparer cirka en milliard kroner om året på administration kuverter og frimærker det betyder at vi får cirka en milliard kroner mere til syge ældre og børn en anden årsag er at man som borger kan betjene sig selv når og hvor man vil

at flere grupper med handicap har set frem til at slippe for turen ned til borgerservice og er glade for digitaliseringen det gælder også mange travle børnefamilier og det gælder alle andre der i deres hverdag som en helt naturlig ting bruger computeren og manøvrerer i den digitale verden

digitale har været en stor opgave og når man gennemfører så stor en ændring

så forløber alting naturligvis ikke hundrede procent gnidningsløst der vil ske fejl

sætte strøm til papir derfor er nissen også flyttet med der hvor der tidligere har været bøvl det så vi blandt andet i de tilfælde hvor digital post om børn kun sendes til moren selv om der i skilsmissefamilier er fælles forældremyndighed men det skyldes jo ikke digitaliseringen det er jo en praksis som er blevet videreført fra papirpost til digital post og det er let at rette op på så begge forældre modtager fru pia kjærsgaard har tidligere brugt ordet

en tvangsdigitalisering men det er simpelt hen forkert at tegne et billede af at folketinget har tvunget borgere som ikke kan bruge en computer til at blive digitale jeg har sagt det mange gange før men lad mig gentage det

en computer eller ikke har adgang til internettet kan fortsat få deres beskeder fra det offentlige med postbudet det eneste man skal gøre er at gå ned på borgerservice og fortælle dem det jeg har endnu ikke mødt en eneste ældre der er blevet nægtet fritagelse sådan skal det selvfølgelig også være jeg har set en undersøgelse der viste at seks og halvfems procent af de ældre var klar over at de kunne blive fritaget det synes jeg er ganske imponerende jeg har besøgt datastuer i skive i viborg og i københavn og der har jeg mødt mange ældre som er blevet dus med det digitale jeg har også mødt ældre som har konkluderet at de aldrig vil

komme til at lære det godt nok til at kunne kommunikere med det offentlige over nettet og ja så kan man jo heldigvis blive fritaget men man kan også blive fritaget hvis man fortryder at man har tilmeldt sig jeg har sagt det før og jeg siger det nu igen hvis fru pia kjærsgaard har hørt om et eneste tilfælde hvor en medborger

at vi gjorde det rigtige da vi dansk folkeparti inklusive stemte for digitalisering vi sparer mange penge på frimærker der i stedet kan bruges på bedre velfærd til mennesker

kl og regeringen er enige om at gøre det obligatorisk for de borgere der kan betjene sig selv digitalt det er meget interessant samtidig står

så det kunne jo godt være at ordførerens parti skulle rette henvendelse til kl

kontakt til hjælpere af forskellig art de er jo i kontakt med kommunen eller de er i kontakt med forskellige andre

personer som hjælper dem enten i deres hverdag eller

hjælper dem jo også med at klare sig ud af den her situation

set aarhus kommune uddanne hjemmehjælperne til

risikere at politimesteren står ude i

at underskrive når man er på borgerservice og skal have en fritagelse

det er ganske sædvane det gør man

på mange andre formularer når man henvender sig

fra socialdemokraterne om at bekræfte at ansvaret for afgivelse af korrekte oplysninger påhviler borgerne borgerne der ønsker at blive fritaget for digital post skal udfylde en blanket og skrive under på at de ikke er i stand til at modtage posten digitalt når borgeren skriver under på anmodningen om fritagelse sker det under strafansvar og blankettens formulering

at afgivelse af urigtige oplysninger til det offentlige kan straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder

og det er

have mit særlige børnetilskud da skulle jeg også

de samme ting der stod der

slet ikke forstå at det skal være nødvendigt

gå ud i offentligheden og sige at hvis man laver fejl i den her sammenhæng

risikere at komme fire måneder i fængsel

er seks og firs

ordnet det med digital post

han til mig ja da jeg gik bare ned på borgerservice og blev fritaget så der har ingen problemer været i det her og der er da ikke nogen af de ældre eller handicappede eller demente

tilmelde sig eller været nede på borgerservice

som fru karin gaardsted sagde før er en sød hjemmehjælper hvis altså der kommer sådan en rundtomkring i hjemmene der kan hjælpe til altså når nu

selv drager de her personlige som fru karin gaardsted gør

i debatten her så må man jo også finde sig i at det bliver brugt imod en

at jeg på noget tidspunkt skulle have talt om håndjern politimestre eller andre ting jeg synes virkelig det er en fordrejning

som den her debat faktisk ikke fortjener

nu vil jeg så vende det den modsatte vej ved at sige at fru karin

tager fejl det har aldrig nogen sinde fundet sted

bare indlæg og læserbreve som fru karin

oplysninger gør man det i det offentlige ved at sige

nu skriver du under på at de oplysninger du har givet til os er sande det synes jeg er meget rimeligt

fru pia kjærsgaard jo ikke at vi skal diskutere hele den del af digitaliseringen som dansk folkeparti har stemt for men lad os bare vende de læserbreve en gang

gå på borgerservice og få det kan man gå på biblioteket og få og ældre sagen har mange kurser rundtomkring

hjælp at få jeg har også besøgt ældre sagens kurser

dansk folkeparti gør er at de taler et problem op

meget er op til kommunerne at være opmærksom på hvem

kommune som skal have en særlig opmærksomhed ud over dem som har kontakt med det offentlige

forvejen så jeg er helt sikker på at alle kan få den hjælp som de gerne

oprindelig var ophavskvinde til borgerpålægget om at vi alle skulle være digitale jeg erindrer også at have deltaget i nogle høringer og debatter

vestager overhovedet ikke vaklede i sin argumentation og jeg husker tydeligt

om hun troede at alle kunne klare sig i den digitale verden var svaret at kunne de ikke det jamen så måtte de bare lære det jeg mener at når man siger sådan som folketingsmedlem

nærmer det sig arrogance arrogance over for en stor del af befolkningen der helt op til skæringsdatoen fortsat ikke har tilmeldt sig det drejer sig både

det drejer sig om nogle yngre mennesker men det drejer sig også om udsatte grupper i befolkningen som for eksempel de hjemløse

gerne slå fast at det sådan set er den her gruppe som

bekymret for nemlig dem som vi kalder de udsatte årsagerne til at man ikke har

være mange forskellige men for manges vedkommende

er det et spørgsmål om at man ikke er i besiddelse af en computer

alle også regeringen bør have forståelse for og også acceptere for der er forskel på hvor hurtigt vi hver især

at det skulle have været håndteret helt anderledes og så gerne at

til at modtage digital post jeg mener at det fra politisk side ville have været mere borgervenligt og havde været en mere borgervenlig tilgang til området i dagens forespørgselsdebat ser jeg

selvfølgelig frem til at at vi finder ud af lidt mere

regeringen vil håndtere hele den her problemstilling med at der fortsat fortsat er en stor gruppe af danskere som ikke har tilmeldt sig det er vores håb at

i dag med finansministeren i spidsen vil indse at frivillighed er vejen frem og også ændre på nogle af de betingelser der er for loven i stedet for som en tidligere minister altså margrethe vestager udtrykte at så kan de bare lære det og når hun sagde de var underforstået at det var borgerne vi ønsker at tage debatten i dag netop omkring den her gruppe og det har vi jo også gjort som jeg

også gerne i folketinget i dag og det har altså ikke noget med skræmmekampagne at gøre men

det er vigtigt at vi også har debatten i dag og følger op på den lovgivning

nu engang er lavet jeg mener ikke

man ignorerer at en og fyrre procent af danskerne mellem fem og halvfjerds og ni og firs år aldrig har været på nettet og at der blandt de yngste mellem femten og fire og tyve år er dobbelt så mange der ikke er tilmeldt digital post som der er tilmeldt og at der i dag det har jeg da i hvert fald læst i aviser er cirka en

millioner der endnu ikke er tilmeldt og føler sig klar til

drejer sig om at dansk folkeparti er digitaliseringsforskrækket men vi mener

at man kan ignorere de her tal og vi finder at frivillighedens vej er bedre at følge på den måde tror jeg faktisk at befolkningen vil være mere tryg og kunne følge det tempo der passer den enkelte borger

at man for eksempel på sine ældre dage skal føle sig utryg eller at man som borger skal pålægges at investere i en computer eller i hvert fald føle at det bør man gøre eller at man måske og det håber jeg selvfølgelig også at finansministeren kan komme ind på lidt senere hvis nu man for eksempel er hjemløs og man ikke er med på den digitale bølge

så faktisk også kan risikere at miste nogle af sine offentlige ydelser derfor synes jeg at det

en dag som i dag at man lytter til nogle af de organisationer som også har ytret at

mener at der er noget der ikke hænger sammen

for eksempel nævne at det kan være ældre sagen det kan

det der hedder projekt udenfor som også har været inde på at man faktisk er rigtig bekymret for de borgergrupper som man nu repræsenterer

skal det være vigtigt at når vi taler digitalisering

når vi nu kommer til en senere spørgerunde også i forhold til finansministeren kan komme lidt ind på det som jeg synes vi måske ikke har været så meget inde på i forhold til problemstillingen om at de offentlige myndigheder måske ikke engang er helt parate i forhold til at klare hele den her opgave omkring

har en sund skepsis synes jeg og det er det vi ønsker at få frem i debatten i dag og

håber selvfølgelig også at vi kan få nogle klare svar fra især finansministeren senere på dagen i forhold til hvordan regeringen vil tackle hele problemstillingen

i kontakt med et barnebarn der måske er på den anden side af jordkloden

man måske har lidt mailkorrespondance med en veninde i jylland hvis man bor på sjælland

at gå ind og håndtere alt digitalt så

og hvad så når man så egentlig har sat et kryds

om vi er fritaget eller ej jeg var oppe at aflevere noget som mit barnebarn havde printet men jeg ved faktisk ikke om jeg er på den sikre side nu så jeg synes

at vi skal forholde os til som politikere så synes jeg da det er sundt

folketingets side netop forholder os til

noget som nogle bedsteforældre gør i forhold

en gruppe af udsatte borgere som ikke kan komme med på den digitale bølge

i deres hjem eller på deres opholdssted og nogle af dem har ikke engang et opholdssted

der er så mange ting vi skal forholde os til i forhold til skal prøve at være realistiske i forhold til det verdensbillede der er i danmark i stedet for ligesom bare at sige at herinde har vi styr på det hele og så skal befolkningen såmænd også nok få

som en skræmmekampagne som sådan men vi må forholde os til det der står og

som faktisk er meget autoritetstro

for at vi er blandt verdens mest digitaliserede samfund det giver fantastiske muligheder for at betjene borgerne på en smartere måde så ressourcerne kan bruges bedre

de klassiske digitaliseringsopgaver med at sætte strøm til papir kan man sige men jeg tror også at digitalisering kan bruges til at løse nye udfordringer og knytte borgerne tættere til den offentlige sektor

vi vil se meget mere af i de kommende år

proces et stort område

datasikkerhed der har været helt klare eksempler på at vores systemer ikke har været sikre nok hvilket har kompromitteret danskernes personfølsomme oplysninger

med til at undergrave tilliden til et system

at borgerne skal bruge digital kommunikation

anden udfordring er naturligvis de borgere som ikke føler sig parate til digitaliseringen herunder at skulle kommunikere

det har jeg faktisk rigtig stor respekt for at alle ikke er klar til det godt understrege derfor har vi også lavet en række muligheder for at blive undtaget

og ikkeudtømmende liste over hvem kommunen kan fritage for digital post det kan for eksempel være hvis de har en kognitiv funktionsnedsættelse som gør det svært at bruge digital post

fordi man har et længerevarende udlandsophold

meget dårlig internetforbindelse

tjener debatten og sagligheden at vi får det nævnt jeg mener dog at det er helt fair

de danskere som kender til it

set godt vi kan blive ved med at gøre

vi radikale forslaget til vedtagelse som blev præsenteret af venstres ordfører

er rimelig relevant det er

der er på vej

er det meget klogt at få en debat

digital post er forløbet tilfredsstillende men ingen af os kan være bekendt fuldt og helt at sige at det er sket fuldstændig uden problemer for det er det ikke og det viser vel også bare hvorfor det er nødvendigt

er vigtigt for os i sf at sige er at

hjælpe de mennesker der synes at de har behov for at blive fritaget det er grundlæggende vigtigt at vi sender det signal ligesom det er utrolig vigtigt at vi også sender signalet om at arbejdet med information og vejledning

og arbejdes intenst med

jeg bed selvfølgelig også mærke i at finansministeren

jeg kunne egentlig fristes til at sige her hvis finansministeren vil høre efter at portobesparelsen

hvad fortæller det det fortæller jo sådan set at der er plusser og minusser ved alt det er der grundlæggende også i den her diskussion men for os i sf er der ingen tvivl om at det er en del af vejen frem vi skal bare lade være

det hele er så enkelt og tingene bare kører derudad

der jo også lægges op til i

vedtagelse der er kommet fra flertallet og som vi støtter

at det er vigtigt at myndighederne lever op til borgernes forventninger

man kunne måske fristes til at udtrykke udtrykke en anelse bekymring

at borgerne har nemmere ved at leve op til det offentliges forventninger i tiden fremover men det fortæller bare at den her udvikling skal vi være meget bevidste om så i bund og grund støtter vi det forslag til vedtagelse der er kommet fra flertallet men vi fortæller også bare at det er nødvendigt at fortsætte den her diskussion det er nødvendigt at hjælpe de mennesker der har behov i den her udvikling og det er nødvendigt for os at acceptere at der er mennesker der ikke fuldstændig kan leve op til de krav som vi indimellem synes

nødt til at gentage at det der er vores bekymring har jeg udtrykt

vi løbende kan følge op på den her proces det vil vi tage på os vi vil arbejde intenst med at hjælpe de mennesker der har behov og det er den del af det jeg kan love her

vi gøre det men det der også er vigtigt i den her debat er faktisk at vi også sender

forståelse for at det her kan være svært og at vi samtidig signalerer over for de myndigheder som nu engang skal agere på vores vegne

vi måske gøre noget i forhold til at udsætte den her beslutning jeg ved godt at den er trådt i kraft men det behøver jo ikke at betyde andet end at vi kan lave den om vi kan sige at vi udsætter den en år to år eller hvad ved jeg til vi ved noget mere om det her

det offentlige kommer mere med til borgerne føler sig mere trygge hvis endelig man mener at alle skal omsluttes af den her e post som det her jo drejer sig om

at ordføreren måske skulle give lidt mere udtryk for end

det vil vi ikke være med til det vi siger er at vi vil være med til at sikre at beslutningen

bliver ført bedst muligt ud i livet og at vi samtidig

vi synes det er forkert at tvinge borgerne til det og ikke give

det offentlige og det samme gælder for så vidt i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger

påtvinger borgerne at bruge de her løsninger

var det et synspunkt vi delte med en lang række eksperter da kommunaludvalget

næsten tre år siden afholdt en høring

digitalisering hvor mange lagde vægt på at frivillighed var en meget vigtig faktor i at inkludere borgerne i den her proces

en rigtig god service at vi som borgere kan ansøge om su lån eller anmelde flytning på nettet eller nogle helt andre ting

kan det faktisk være med til at åbne op for bureaukratiet og dermed give den enkelte borger meget mere magt over sit eget liv det er vores grundholdning at det skal være op til den enkelte borger selv at vælge og selv at vurdere

med myndighederne i nogle tilfælde er det den digitale post

tredje

som ikke er vant til at bruge en computer og kan stå

mine ældre familiemedlemmer ting som man

finde ud af på en ny måde og nogle synes måske også at det er en smule umyndiggørende at man

undtagelse ikke desto mindre

er det jo rigtigt at der er en række muligheder for undtagelser og det fik vi faktisk præciseret dengang for to en halv år siden da loven var til behandling derfor synes jeg

er en lidt forkert præmis som den her debat hviler på for

er hovedproblemet hovedproblemet

store problemer

hele måden man tænker digitalisering på i danmark

rådgivning er uhyre vigtig for at man kan finde rundt i det offentlige system

de største trusler mod retssikkerheden

forholdsvis ukompliceret procedure men når man skal søge om boligsikring eller

kommunen skal træffe en beslutning hvor kommunen har en stor magt i forhold til borgerens situation så er situationen en fuldstændig anden så står man i en skæv magtrelation

se et menneske i øjnene fremlægge vores sag og være sikre på at vi er blevet forstået rigtigt og at oplysningerne er kommet rigtigt frem

eller hvor ofte man søger på internettet

ser kan kun løses ved at borgeren selv vælger hvornår hun vil bruge digitalisering og det kan ikke løses ved at enkelte grupper får undtagelser

til vedtagelse som dansk folkeparti har fremlagt og det er baggrunden for at vi vil fastholde at det klogeste i forhold til at få en vellykket digitalisering i danmark

det er en stor lettelse at jeg nu fremover kan kommunikere med det offentlige

redskaber som for eksempel

vi i liberal alliance også rigtig glade for at der er en række fritagelsesmuligheder

så mennesker som for eksempel overhovedet ikke har

er typisk ældre eller mennesker med forskellige former

for funktionsnedsættelse kan blive fritaget for at være med på den digitale post fra det offentlige

med deres ønske om fritagelse men fritagelsesmuligheden er der jeg vil faktisk gerne her sætte lys på en anden problemstilling hvor jeg synes

at komme på min egen mor på ni og halvfjerds

hun havde fået

få hjælp derfra det synes jeg ikke er i orden

der er en stor indsats

så bliver sendt hjem igen med besked om at slå op på en hjemmeside det

bare nødt til at gøre noget ved en sådan arrogance er ikke acceptabel jeg har hørt fra andre som har tilsvarende problemer

kan få præciseret og indskærpet

det er vigtigt at sikre at der bliver taget hensyn til alle borgere når vi

til hvordan vi informerer vores borgere det har vi konservative været meget opmærksomme på vi har stillet mange kritiske spørgsmål og også indkaldt til samråd med ministeren i forbindelse med den her sag vi fik tilpasset teksten og sikret at alt går rigtigt til over for borgerne inden vi kunne støtte forslaget om digital post fra den første november to

tusind og fjorten skal alle som kan modtage post fra det offentlige digitalt per første september sendte myndighederne så tre millioner forsendelser om måneden via digital post og det medfører jo en meget stor besparelse som i stedet kan bruges til varme hænder eller på anden måde til værdigt trængende hvis borgeren trods hjælp og vejledning ikke kan kommunikere digitalt

konkret foregår den fritagelse fra offentlig digital post ved at en borger der ønsker at blive fritaget møder personligt

og underskriver en erklæring om at vedkommende lever op til mindst et af de fastsatte fritagelseskriterier og for personer som ikke selv kan møde op

er det muligt at en anden person

en pårørende eller plejepersonale kan møde op og give erklæringen via en fuldmagt så der er altså muligheder for alle som

digitaliseringen er vigtig og god og rigtig for rigtig mange mennesker

man ikke har mulighed for at håndtere det

det konservative folkeparti selvfølgelig løbende vil følge op på det her for det er vigtigt ikke mindst for borgernes retssikkerhed at man kan få den hjælp man har brug for

man kan også sige det sådan at man ud over det at håndtere digital post altid skal kunne komme til at tale med et menneske

på rådhuset hvis man har brug for det

med til det her hører også at vi skal kunne regne med at når vores

processeret og opbevaret

skal vi også kunne regne med at fortrolige oplysninger bliver behandlet derefter bliver behandlet så fortroligheden og integriteten bliver respekteret

en rapport fra rigsrevisionen der viser at en række store offentlige institutioner ikke lever op til de krav som vi må stille til behandlingen af fortrolige

komme efter og sikre at de institutioner lever op til det vi skal også naturligvis når vi stiller krav til borgerne om at håndtere processerne digitalt stille krav om at de offentlige myndigheder så

det har der desværre også været eksempler på at man ikke kan så der er rigtig rigtig mange grunde til at have den her debat der er rigtig mange grunde til at vi følger op på det hele tiden og at vi formentlig skal tage

det ser jeg frem til vi vil fra konservativ side følge det her meget opmærksomt vi skal have et effektivt samfund men vi skal også have et

proces det er en udvikling der forener partier på tværs af en lang række andre uenigheder så

det gælder så ikke kun her i folketingssalen men også i forhold til de forskellige instanser i danmark altså både regeringen folketinget kommunerne og regionerne og i øvrigt en række frivillige organisationer som har engageret sig i at få det her til at fungere i praksis jeg skal ikke trætte folketinget

at gentage min besvarelse af forespørgslen og de mange data der

fungerer i praksis hvor mange mennesker der allerede har glæde af det hvor mange mennesker der allerede nu er i den situation at de har haft mulighed for

kort slå ned på to forhold

dagens debat jeg jeg er et af de mange folketingsmedlemmer som undrer sig over at man rejser en forespørgsel der handler om digitaliseringen

problematiserer det forhold at der i forbindelse med de beslutninger der er truffet i de senere år er tale om

man selv har støttet hovedparten af de beslutninger altså at man selv har stemt for de beslutninger man i dag lægger op til

meget skarpe vendinger det andet er den økonomiske side

arbejder med til daglig jeg synes det er vigtigt den beslutning der kritiseres her altså obligatorisk digital post skaffer os en milliard kroner i de offentlige kasser

jeg forstår med det forslag til vedtagelse der er fremsat og hele den debat der er ført af dansk folkeparti

noget sted i noget regi set dansk folkeparti fremføre

man så vil finansiere den manglende milliard kroner til velfærd altså alternativt

opmærksom på hvor man har gjort det gældende jeg tror nu

at man selvfølgelig ikke har tænkt på den side af sagen altså hvordan de penge man ikke vil skaffe på den her vis skal skaffes på alternativ vis man lægger bare til grund

det er ikke tilfældet træffer man den beslutning dansk folkeparti i dag lægger op til så mangler der en milliard

betyder jo så at den milliard kroner rammes i forhold til centrale velfærdsområder i kommunerne regionerne og staten og de bliver naturligvis nødt til

for den borger som ikke har set det her brev kan det være at man lige pludselig

ikke kan få sin hjælp eller

det her med pengesiden altså kunne vi ikke komme det lidt nærmere nu hvor vi har lejligheden det

den milliard kroner som i øjeblikket bruges på ældrepleje på sygehuse på at hjælpe de svageste

med pengene altså jeg synes det er vigtigt

dansk folkeparti har den opfattelse at der ikke kan skaffes den milliard kroner på det her som vi jo budgetterer med hvor er det så man har anvist

man alternativt vil skaffe de penge henne

vil det ikke være bedst at hvis man er blevet fritaget så er man fritaget og at hvis man

melde sig til det var den ene del af spørgsmålet den anden del

en borger som har tilmeldt sig digital post men på et tidspunkt i livet af den ene eller anden årsag jeg

som jeg også nævnte i min ordførertale at man har en computer stående i sit hjem

set ikke skrive noget af det dér men man mener bare ikke at man er i stand til

digitalt i forhold til al den kommunikation der er med

en forespørgselsdebat i dag en vigtig og interessant debat

jeg det må være vigtigt at vi også får alle de aspekter der er i

det med en milliard kroner til velfærd er vigtigt og hvor er det henne i dansk folkepartis økonomiske politik i de forslag man kommer med

hvordan skal det foregå hvor står det henne hvor er det at man er blevet oplyst om

man ikke lige pludselig kan komme til at stå til regnskab for det jeg synes det ville være mere positivt

i milliardklassen og det er ikke penge der bruges på hvad som helst det er penge der bruges på velfærd

aftalt med kommuner og regioner at vi gennemfører den her beslutning det er ressourcer man har til rådighed i kommuner og regioner ifølge den her beslutning og det er ressourcer der mangler i kommuner og regioner hvis

det her er at gøre det frivilligt

jeg sagde i min ordførertale at jeg tror at

rigtig mange der har udtrykt bekymring rigtig mange

nu er så skråsikker på at det her bare kører

og enhedslisten ønsker at gennemføre de her beslutninger til gavn for rigtig mange borgere og til gavn for den offentlige økonomi hvorved en

hvorfor er det så at man ikke har finansieret det hul der opstår

da bare et af utrolig mange eksempler på at det man siger på et plan ikke hænger sammen med det

til den såkaldte velfærd som ministeren har nævnt mange gange i den her debat

om hvordan det her forventes at virke når det

så mangler pengene jo

det fungerer og det ved dansk folkeparti jo ganske udmærket efter ti år hvor

derfor går det bare ikke at fjerne grundlaget for noget der skal skaffe nogle indtægter uden at pege på hvor pengene ellers skal findes medmindre man vil stå ved at det går ud over

jævnfør serviceloven jeg kender en af de her borgere en af de flere hundrede borgere som i hverdagen har brug for den her hjælperordning han har brug for hjælp til sin vejrtrækning og han har også brug for anden hjælp som følge af svær sygdom

vi socialdemokrater synes det her er et rigtig

vi med til at sikre en

ordninger

brugerne der skal vælge en arbejdsgiver

tænkt som en hjælp til kommunernes landsforening og danske regioner så de får et bedre grundlag for

de fælles hjælperordninger

første juli næste år år vi socialdemokrater forventer os meget af de her ændringer og håber på positive forbedringer og vi vil naturligvis følge det her område derfor er jeg også rigtig glad for at der i lovforslaget er lagt ind at

foretages en evaluering to år efter ikrafttrædelsen så vi får mulighed for også

følge op på eventuelle ting der ikke er helt på plads

kan sikre yderligere forbedringer gennem justeringer socialdemokraterne støtter det her lovforslag og jeg skal hilse fra min kollega fra det radikale venstre og sige at de samme synspunkter gør sig gældende for det radikale venstre

dels at sikre at borgeren får størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen at hjælperordningerne og samtidig høj kvalitet i behandlingen dels at forenkle grundlaget for administrationen af hjælperordningerne det er med henblik på at sikre at

væsentlig valgfrihed med hensyn til varetagelse

arbejdsgiveropgaven for hjælperordninger og at borgeren ikke risikerer at få to forskellige hjælperhold

at lade den samme forening eller private virksomhed der er arbejdsgiver for den hjælper

være arbejdsgiver for den hjælper som skal varetage opgaver forbundet med respirationsbehandling af den pågældende endvidere skal regionsrådene og kommunalbestyrelsernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres aftalen blev indgået på baggrund af en rapport fra en arbejdsgruppe som blev nedsat af den daværende social og integrationsminister og ministeren for sundhed og forebyggelse i begyndelsen af to tusind og tolv arbejdsgruppen færdiggjorde i oktober to tusind og tretten en rapport med en beskrivelse af modeller for den fremtidige organisering af fælles hjælperordning til borgere med kronisk respirationsinsufficiens inden den daværende minister nedsatte denne arbejdsgruppe havde vi i dansk folkeparti haft indkaldt til flere samråd om

der var på området

at forbedre bpa ordningen og har også haft indkaldt

tidligere ministre både socialministeren og sundhedsministeren i flere samråd

at forenkle ordningen vi fik i udvalget rigtig mange henvendelser om at man som respiratorbruger ikke kunne bruge den samme hjælper men ofte skulle have to hjælpere en i forbindelse med respiration da det hører under sundhedsloven og en som

bpa ordningen i serviceloven

langvarigt arbejde i gang

det er jo altså vigtigt at vi havde nogle ministre der på daværende tidspunkt

valgte at lytte det er et område vi i dansk folkeparti vil følge tæt

den bemyndigelse som ministeren skal have

kan være at sundhedsministeren

vi forventer selvfølgelig som aftaleparti

og efterfølgende blive indkaldt til møder

fordelingen af udgifter mellem regioner og kommuner

ser vi frem til at høre nærmere om når sundhedsministeren har drøftet det med socialministeren derudover har jeg

da en del borgere er utilfredse med de firmaer der har vundet licitationen min forespørgsel gjaldt hvorvidt en borger kunne opsige ordningen med de udvalgte firmaer og tage et firma de selv valgte eventuelt fra den første februar to tusind og femten

er det ikke imod lovforslaget hvorfor må borgerne ikke selv vælge et firma de har tillid til strider det ikke mod intentionerne

ordningen det kan være ministeren vil svare på det

beskrives at efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren altså den private virksomhed pligt til at sørge for at arbejdsmiljøet er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt denne tilsynsforpligtelse gælder også når arbejdet udføres i private hjemme af hjælpere til borgere

med det nuværende lovforslag l syv og halvtreds bliver dette ansvar opdelt i tre aktører henholdsvis den private virksomhed borgeren og respirationscenteret ansvaret for arbejdsmiljøet risikerer således at falde mellem

det er selvfølgelig noget vi skal være opmærksomme på og som jeg også

jeg og sf ser forslaget som en fantastisk god forenkling

kommer borgeren til gode

borgeren har brug for hjælp i henhold til sundhedsloven som administreres af regionen eller hjælp i henhold til serviceloven som administreres af kommunen er jo dybest set irrelevant

det afgørende for borgeren er at han eller hun får den rigtige hjælp på så enkel og tryg en måde som muligt

flere personer med kronisk

bedre samlet hjælp

i kontakt med færre myndigheder og hjælpere og det er lige præcis en problemstilling som vi har talt om i rigtig mange år i høringsrunden er jeg og formodentlig dermed også andre blevet bekendt med en alvorlig problemstilling som blandt andet muskelsvindfonden påpeger ifølge muskelsvindfonden bliver det med lovforslaget i praksis umuligt for borgere med borgerstyret personlig assistance særlig personer der modtager hjælp efter servicelovens § fem og halvfems at rejse på ferie til udlandet det vil vi gerne der bliver fulgt op på

andet er at en del fagligt

kompetente organisationer som blandt andet dansk sygeplejeråd muskelsvindfonden og foa er bekymrede for om hjælperne har de tilstrækkelige kompetencer til at betjene det

respirationsudstyr det er selvfølgelig afgørende at hjælperne kan betjene borgerens behandlingsudstyr også selv om hjælperne normalt udfører arbejde der foregår efter servicelovens bestemmelser den problemstilling vil vi også gerne have fulgt op på i det videre udvalgsarbejde så vil vi godt lige minde om at det er væsentligt hvis regeringen vil være med til at

for eksempel være hjælp til at komme rundt hjælp til at få lavet mad eller at nå ting man ellers ikke kan nå hvis man sidder i kørestol altså i det hele taget

den hjælp er jo en forudsætning for de borgere for at de kan leve et selvstændigt liv med uddannelse job og fritid og så videre vi har jo en forhistorie med det her lovforslag som flere også har været inde på nemlig det at vi har set nogle nogle temmelig absurde tilfælde

hjælp altså både hjælp til respirationen og

nogle måtte fyre deres tidligere hjælper for at kunne få respirationshjælp og andre måtte

baggrunden for at vi så forsøger

rette op på det og sikre at regioner og kommuner kan lave nogle aftaler som sikrer at når der kommer hjælp fra to forskellige myndigheder altså både fra regioner og kommuner så bliver det koordineret og

aftales hvordan udgifterne skal skal dækkes jeg er af samme opfattelse som sf

om det stadig er muligt at kunne rejse på ferie det skal det selvfølgelig være det er meget vigtigt og det er også rigtig vigtigt for os at vi fastholder princippet om at man som borger når man har

ordning altså når man har en hjælperordning hvor man selv er er arbejdsleder eller arbejdsgiver så også har en høj grad af indflydelse på hvem der

så de ting er også noget af det vi vil arbejde videre med i udvalgsbehandlingen men vi kan godt

ilt og kuldioxid i blodet og det er endda de mest alvorlige tilfælde af lungesvigt hvor iltbehandling i hjemmet er nødvendig med dette lovforslag bliver det muligt at tilrettelægge de forskellige hjælperordninger som borgerne har i hjemmet mere fleksibelt lovforslaget er også med til at sikre borgerne valgfrihed med hensyn til varetagelse af opgaverne i hjælperordningen så de for eksempel kan undgå at have forskellige medarbejdere fra forskellige hjælperordninger i hjemmet på samme tid der er ikke tvivl om at det vil forbedre disse menneskers hverdag og skabe tryghed omkring de vitale hjælperordninger som de har i hjemmet sidst men ikke mindst

af ordningerne det er helt i tråd med vores værdier at vi nu forbedrer og forenkler livet for nogle mennesker som har udfordringer nok i hverdagen lovforslaget udspringer af en aftale som det konservative folkeparti har været med til at indgå

behandling som er nødvendig for at de kan trække vejret det handler med andre ord om borgere som skal leve med hjælpere ved deres side en stor del af livet

hovedintentionen er at sikre at de borgere så vidt muligt kan bestemme over deres egen dagligdag på trods af det handicap som de har

kommunerne og regionerne have et enklere grundlag for at samarbejde om borgernes hjælperordninger det skal være muligt at koordinere de fælles hjælperordninger uden at det for eksempel tager uforholdsmæssig lang tid det er selvfølgelig rart for kommunerne og regionerne at få de værktøjer men allerallervigtigst er det

at borgerne får en så god og velfungerende hverdag som muligt deres handicap til trods der er blevet rejst nogle helt konkrete spørgsmål som jo

udvalgsbehandling der er dog nogle af dem

svares på for eksempel spurgte dansk folkepartis ordfører karina adsbøl

bemyndigelse der ligger i lovforslaget skal udnyttes

som ordføreren også nævnte en bemyndigelse der handler om fordeling af udgifterne det skal vi jo i dialog med

kommunernes landsforening og danske regioner

vil følge op med en bekendtgørelse der kommer i høring sådan at de parter partier og andre der måtte interessere sig for emnet har fuld adgang til at gøre deres meninger gældende den borgerhenvendelse som ordføreren læste op af synes jeg ordføreren skal sende over

ministeriet så vil vi selvfølgelig forholde os til den men sådan som det blev læst op lyder det umiddelbart som om det rigtige svar på det er per første juli to tusind og femten

vedtaget som det ligger så vil der være et frit valg for borgerne

i givet fald lovsikrede ret til at udnytte det frie valg

det her med løn og ansættelsesforholdene taksterne og så videre altså en af grundene til at vi

de fremskridt som vi gør er jo at den problemstilling er parkeret i et andet ressort end sundhedsministeriet nemlig ovre hos socialministeren hvor